og trine torp

forhandlingen er åbnet herre

lovforslag hundrede og ni og tredive er et lovforslag der skal sikre netinformationssystemer lovforslaget implementerer

af eu direktivet om foranstaltninger der skal sikre

mod angreb på net og informationssystemer i hele eu

at imødegå den stigende trussel som er der i dag og som vil være der fremover mod net og

sikkerhedskravene omfatter operatører og udbydere som skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå at der kan ske

sker forsøg hver dag et eller andet sted ude fra verden

på nettet

det gik gruelig galt da mærsk blev

og lagt ned for ikke så lang tid siden det tog flere dage før de kunne arbejde igen og det kostede over en milliard kroner så det er en rigtig god idé at vi står sammen i hele eu for at sikre os mod angreb som sker hver dag

det er ikke kun på forsvarsområdet

der sker også en implementering i andre ministerier hvor informationer spiller en vigtig rolle for samfundet

som for eksempel banksektoren drikkevandsforsyningen samt den digitale infrastruktur

at flere og flere personlige oplysninger bliver registreret ja der styres mere på nettet og mere vil komme til i fremtiden

med alle de systemer vi styrer verden med i dag er det vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at forhindre at de forkerte mennesker kommer ind i systemerne derfor er det også vigtigt at vi arbejder sammen i eu for at hindre det derfor tilslutter vi os lovforslaget

det er en implementering af eus såkaldte nis direktiv der implementeres særskilt i hver sektor i samfundet

styrker center for cybersikkerheds kompetencer og ansvarsområder l en hundrede og ni og tredive udbygger tidligere vedtaget lovgivning på området cyberområdet er blevet et væsentligt sikkerhedsområde fordi vores samfund bliver mere og mere sårbart over for nedbrud i vores digitale net derfor anser dansk folkeparti en særlig styrkelse af vores cybersikkerhed for rettidig omhu vi støtter derfor l en hundrede og ni og tredive og ser frem til de yderligere tiltag på området som vi har aftalt i det nylig

området herre peter juel jensen kunne desværre ikke være her i dag og derfor har jeg lovet på vegne af venstre at

set i lyset af den seneste afsløring af

hackerangrebet mod mærsk og andre

der jo ingen tvivl om at der i hvert fald er et stort stort behov

sideløbende med det netop indgåede forsvarsforlig hvor vi heldigvis prioriterede

er det kun rigtig godt at man nu også går ind og ser på

gøre for at sikre den vitale infrastruktur ikke mindst den vitale infrastruktur på store virksomheder i energisektoren og så videre

er det godt at være godt forberedt ikke mindst når vi har en så alvorlig trussel mod danmark som vi desværre har set

vi har og derfor kan vi fra venstres side klart støtte

af de problemer der er med lovforslaget her som jeg ser det er at center for cybersikkerhed den myndighed der skal stå for at

koordinere og indsamle informationerne er blevet lagt

til at være undtaget de almindelige regler

om databeskyttelse det er noget vi vi diskuterer lige nu også i forbindelse med implementeringen

er problematisk at der ikke er

der vil dække det her område og at der ikke er de samme muligheder for kontrol og indsigt

som der ellers ville være hvis man havde lagt det under en en civil myndighed

man burde have gjort lige nu kan man sige at

område men altså også på transportministeriets og sundhedsministeriets

den her type forslag og samtidig også

så jeg håber at det er er noget vi kan få en drøftelse af undervejs

jeg mener som sagt at det er fuldstændig afgørende at vi kan sikre vores infrastruktur på en fornuftig måde mod cyberangreb

altså ikke nogen grund til at vi skal gøre det på en måde hvor den myndighed der skal stå for det

er undtaget de her faktisk meget meget fornuftige og vigtige bestemmelser om at datasikkerhed skal være i orden og at der også skal være mulighed for

en form for kontrol og indsigt fra

for hensigten om at styrke datasikkerheden men i forhold til støtte

af selve forslaget synes jeg at der der udestår nogle

digitaliserede lande i verden og det giver os jo en lang række fordele som vi er meget glade for i hverdagen men det gør os jo så også temmelig sårbare

og det vil jeg også trække frem som et eksempel i min tale for det er

bestemt et problem både samfundsmæssigt men jo også

for ap møller mærsk as som forretning

alle deres aktiviteter ligger stille i flere dage med

omsætningstab til følge

kun private virksomheder der er udsat i i de her situationer når vi pludselig oplever fremmede magter eller grupperinger der retter direkte angreb mod danmark og danske interesser så vi bliver bestemt nødt til at sikre alle dele af samfundet og at alle dele af samfundet er gearet til at håndtere de her nye

som lovforslaget her jo skal implementere

favner som også nævnt tidligere i debatten en række

områder og nu er turen så kommet til

specielt hæfter mig ved i den her forbindelse og ved lovforslaget

er at det følger regeringens grundlæggende princip om minimumsimplementering og ikke vil pålægge

allerede været diskuteret her i salen på andre ressortområder

gentage at vi fra alternativets side selvfølgelig synes at det er et rigtig godt direktiv fordi det styrker den europæiske sikkerhed vi mener bare at den implementering regeringen foreslår er problematisk og det drejer sig selvfølgelig om at man gør center for cybersikkerhed til det

det er problematisk fordi center for cybersikkerhed jo er undtaget blandt andet offentlighedsloven persondataloven og centrale dele af forvaltningsloven og dermed bliver det

bliver ordentligt håndhævet det bliver så mere problematisk af at nis direktivet jo faktisk stiller krav om at det skal leve op til databeskyttelsesdirektivet og ved at den her arbejdsopgave over i center for cybersikkerhed og dermed forsvarets efterretningstjeneste mener vi ikke

implementeringen af direktivet i udvalget og specielt

de mange høringssvar ind og få diskuteret hvordan

vi kan få det implementeret ordentligt så det lever op til de indbyggede krav der faktisk er i direktivet om

databeskyttelsesdirektivet

fylder meget på folketingets agenda som fylder meget i de enkelte ministerier og som er en trussel vi bliver nødt til at

alvorligt uanset om vi snakker om direkte hackingangreb på kritisk infrastruktur i danmark angreb på danske virksomheder eller myndigheder eller massiv propaganda fra

derfor er det helt åbenlyst at et gennemdigitaliseret land som danmark bliver nødt til at tage det meget alvorligt

direktivet som er det vi diskuterer i dag velkommen

samarbejdet mellem de europæiske lande og selv om vi desværre ikke er med i europol og derfor ikke har et så stærkt samarbejde på politiområdet som vi kunne have

jo rart at der er dele af det her vi stadig væk kan være

i hvert fald støtter varmt at vi er med i så rejser selve implementeringen af det her

jo rigtigt som flere har nævnt at

det betyder jo altså også at forsvaret og forsvarets efterretningstjeneste får en meget central

og der har vi altså den udfordring at vi endnu ikke kender regeringens

nationale strategi for cybersikkerhed hvilken myndighed

der skal have det overordnede ansvar for både at koordinere

der skal have det det overordnede tilsyn det er

direktiv kommer tæt på fordi man også skal udpege et nationalt centralt knudepunkt en beredskabsenhed der skal foretage det her det minder meget om sådan en

koordinerende enhed som

diskuteret i forbindelse med regeringens kommende strategi for cybersikkerhed vi tror

set at center for cybersikkerhed leverer et fortrinligt stykke arbejde og vi tror også de får mulighed for at levere et endnu bedre stykke arbejde

om i forsvarsforliget men det er klart at der er dele

angreb på danske virksomheder som ikke naturligt lige ligger under forsvaret det er også klart at

som blandt andet enhedslistens ordfører var inde på problemstillinger som gør at man måske kunne overveje

forsvarets efterretningstjeneste eller måske ville stå sig bedre ved at være sin egen enhed som

kunne agere selv have et mere frit og transparent og åbent samarbejde med virksomheder og være under den samme form for datasikkerhedsbeskyttelse som alle andre normale danske myndigheder er ulempen ved den model er selvfølgelig at der så er nogle efterretningsmæssige oplysninger som man ikke får automatisk fra forsvarets efterretningstjeneste og derfor ikke kan dele med andre i andre

og ulemper ved begge modeller men jeg mener

center for cybersikkerhed til en lidt mere uafhængig størrelse og en der lidt lettere vil kunne samarbejde åbent både med andre myndigheder og med andre aktører i det danske

det vi vil bede ministeren om at overveje idet vi selvfølgelig kan støtte at danmark implementerer det her direktiv og dermed også lovforslaget som

jeg har lige et enkelt spørgsmål mener det radikale venstre

er en del af forsvarsforliget eller rettere sagt

er forligsstof og skal diskuteres i forligskredsen

at nogen af de partier der er i forsvarsforliget

er jo klart at der er en meget meget tæt sammenhæng mellem det man vedtager med det her lovforslag og de rammer man har for implementeringen og brugen af de midler vi har besluttet i forsvarsforliget og det er forligsstof det skal vi være enige om

lidt interessant at få opklaret om der er bevægelsesmuligheder for de partier der er i forsvarsforligskredsen

eksplicit del af forsvarsforliget men at

juridisk direkte vil have indflydelse på lovforslaget

har vi så heller ikke men vi vil selvfølgelig have meget stor indflydelse på hvordan vi bruger de midler

enige om at tildele blandt andet for at kunne implementere det her direktiv effektivt som jeg ser

er et kolossalt vigtigt område det er

i danmark men også andre steder i verden derfor

udmærket at man i forsvarsforligskredsen har opprioriteret hele cybersikkerheden

andre ting i forliget vi ikke er helt tilfredse med men på det område synes vi faktisk det er godt at man fra dansk side begynder at

bruge flere ressourcer på cybersikkerhed spørgsmålet

kolossalt stort område og

ikke kun forsvarsområdet men også blandt andet sundhedsområdet og trafikområdet og det har været diskuteret også af andre ordførere i løbet af ugen

de lægger meget vægt på det er jeg meget enig med dem i at det her

på et tidspunkt hvor der er stor uklarhed om

den helt overordnede koordination af hele cyberområdet

cybersikkerheden formelt

ligger den såkaldte cyberstrategi mig bekendt i moderniseringsstyrelsen

det er moderniseringsministeren der formelt set er ansvarlig for det her område men hun har jo meget at se til i øjeblikket mildt sagt

hensigtsmæssigt der mangler simpelt hen en helt helt sammenhængende strategi for hvordan vi håndterer det her vigtige område den er der ikke i øjeblikket

man ændrer ting at man giver beføjelser

tilfælde til center for

er en helt klar afklaring og afgrænsning af hvad de forskellige myndigheder

det synes jeg er et helt overordnet problem og det vil jeg godt have ministerens kommentarer

er lidt uhensigtsmæssigt at vi ligesom går i gang med det her udmærkede

sikkerhed for hvordan hele det område

er jeg også enig med dem der har udtrykt betænkeligheder ved at det er

efterretningstjeneste der står som dem der koordinerer

der kan være argumenter for og argumenter imod det er

men igen vil jeg godt henvise til dansk energi som har nogle argumenter imod at det

fe blandt andet at det kan give

der er nogle helt specifikke udfordringer i og med at det er fe

men også det er vi jo nødt til at få

med de begrænsninger der er i det

diskussion af hvordan vi håndterer det her kolossale område og kolossalt vigtige

internet mod

undervurdering af situationen sagen er at der ikke bare er en trussel men at der allerede er angreb i gang der har allerede været mange eksempler på at udenlandske hackere

har hacket sig ind i danske virksomheder og endda i det danske forsvar og mange andre steder

et stort problem fordi så stor en del af samfundet efterhånden afhænger af at der er en ordentlig sikkerhed på nettet der er store dele af danmark der kan blive lagt ned hvis ikke vi har en ordentlig netsikkerhed

det forsøger man så med det her lovforslag

at vi får dels er det

dels er det også en rigtig god idé at vi gør det med lovforslaget

får den myndighed der hedder center for cybersikkerhed som ligger under forsvaret under forsvarets efterretningstjeneste for at være mere præcis ret til at fastsætte nogle normer for

skal være på internetudviklingspunkter så man kan stille krav

de virksomheder som har den slags

føle mig sikker nok og vidende nok til at

fastsætte hvordan kravene skal være

efterretningstjeneste og specifikt center for cybersikkerhed kan løfte den her opgave og vi

takke for indlæggene her under debatten

tilslutning der er givet til lovforslaget

kommet forskellige kommentarer som vi selvfølgelig

udvalgsbehandlingen

ret teknisk nis direktivet definerer et internetudvekslingspunkt som en netfacilitet der muliggør en sammenkobling af mere end to uafhængige autonome systemer hovedsagelig med henblik på at lette udvekslingen af internettrafik sagt lidt forenklet

er et internetudvekslingspunkt en virksomhed eller en del af en virksomhed der sørger for udveksling af internettrafik mellem forskellige internetudbydere lovforslaget indebærer

at der fastsættes regler om informationssikkerhed for de væsentlige internetudvekslingspunkter der findes alene få internetudvekslingspunkter i danmark og på nuværende tidspunkt vurderes det at der vil være få eller ingen af dem som er så store at de kan betegnes som væsentlige

så rejste eva flyvholm

spørgsmålet om placeringen i center for cybersikkerhed som jo som bekendt er en del af forsvarets efterretningstjeneste centeret er i forvejen en national it sikkerhedsmyndighed det indebærer

og funktionen som nationalt kontaktpunkt

naturlig forlængelse af disse opgaver it beredskabsfunktionen efter nis direktivet har ligeledes en nær sammenhæng med center for cybersikkerheds eksisterende opgave blandt andet vedrørende informationssikkerhed i telesektoren center for cybersikkerhed besidder derfor allerede i dag mange af de kompetencer der er nødvendige for for eksempel at kunne varsle sektorerne samt reagere på hændelser ligesom centeret tillige vil kunne operere døgnet rundt så funktionen som it beredskabsenhed ligger altså også i en naturlig forlængelse af centerets eksisterende opgaver

er databeskyttelsesdirektivet jo implementeret ved persondataloven center

jo som bekendt er en del af forsvarets efterretningstjeneste

det gælder også for centerets kommende funktioner efter nis direktivet

at størstedelen af de centrale principper i persondataloven gælder for centeret det er blot reguleret i den særlige lov om center for cybersikkerhed og ikke i persondataloven forskellen er at der i forhold til centeret for eksempel ikke er den oplysningspligt indsigtsret og indsigelsesret som gælder efter persondataloven men det har heller ikke hidtil været et

problem da centeret i rollen som tilsynsmyndighed sjældent behandler følsomme personoplysninger men primært rent tekniske oplysninger

jeg vil også gerne understrege at de personoplysninger der skal behandles som følge af det her lovforslag vil have et meget meget begrænset omfang det vil kun være aktuelt for center for cybersikkerhed at modtage personoplysninger i forbindelse med at centeret modtager underretninger om hændelser fra myndigheder og virksomheder og de personoplysninger vil som udgangspunkt kun bestå af navnet på afsenderen af underretningen en hændelsesunderretning vil derudover typisk

indeholde helt faktuelle oplysninger om hændelsen for eksempel hvornår hændelsen skete og hvilket system der er blevet ramt

på at der gælder en lang række databeskyttelsesregler for center for cybersikkerhed de står altså bare ikke i persondataloven men er indarbejdet i lov om center

cybersikkerhed så rejste holger k

spørgsmålet om nogle høringssvar høringssvar

det gør selvfølgelig altid indtryk

udtrykker kritik og selvfølgelig skal det tages alvorligt og det ved jeg også at center for cybersikkerhed gør i det her tilfælde noget af kritikken skyder over målet center for cybersikkerhed har i forvejen tilsvarende funktioner i telesektoren så jeg ser det som helt naturligt og den mest effektive udnyttelse af ressourcerne at de nye opgaver også placeres hos centeret og jeg er ikke i tvivl om at centeret også vil udføre disse opgaver fuldt tilfredsstillende rent konkret i forhold til

kan jeg tilføje at jeg er bekendt med at center for cybersikkerhed har haft en god og positiv dialog med dansk energi som opfølgning på organisationens høringssvar og de to organisationer er i den forbindelse blevet enige om at styrke både det daglige og det mere langsigtede samarbejde

udvalgsbehandlingen og jeg vil gerne takke for den

hvad der egentlig er af krav i nis direktivet i forhold til

databeskyttelsesdirektivet mener ministeren at

at størstedelen af det der er i persondataloven jo for centerets vedkommende er indarbejdet i lovgivningen omkring

men er indarbejdet i loven om center for cybersikkerhed

der underretter center for cybersikkerhed om at der har været et eller andet problem i forbindelse med med deres

bliver det jo et langt større område man dækker og derfor

at det skal leve op

direktiv som er direkte nævnt

at ministeren siger at

her jo netop ikke er omfattet af persondataloven men det er jo så heldigt

i øjeblikket i gang med at behandle

folketinget som skal erstatte den her

nu hvor vi har den her gode mulighed fordi tingene ligger samtidig

og at forsvarets efterretningstjeneste ikke er undtaget

databeskyttelsesregler kunne ministeren ikke være interesseret i at være med til at tage en dialog

offentliggøres der er ting der ikke kan søges aktindsigt i men vi har jo et kontroludvalg

sidder og beskæftiger sig

om om hvad som helst men jeg mener at det

der i den her sag er afgørende er

og derfor kan vi jo lige så godt udnytte det

at hvis man omfatter center for cybersikkerhed og

noget hemmeligt mere det kan man godt men det handler

at undtaget på sådan en højst mærkværdig måde der gør at for eksempel

meget meget problematisk og jeg

er jeg ked af at ministeren ikke er helt lige så åben over for

er eus regler og hensigten i nis direktivet om at at sikre den her ordentlige indsigt

her nye center

vi mangler den samlede strategi fra regeringens side

og det er det her center der i det hele taget vil få den store nationale centrale myndighedsopgave med at koordinere

bare nævne hele koordineringen af samarbejdet private sektor hvor der vil komme en stribe persondata ind

jeg er helt med på at der også er nogle ting der taler for at

og hvad der så er af fordele og ulemper derfor har jeg to spørgsmål til ministeren det

er kan man forsøge at lave en oversigt over fordele og ulemper ved

offentliggør sin it sikkerhedsstrategi

bliver fremlagt det er muligt i begyndelsen af april hvad ved jeg men altså det er tæt på

den tidshorisont hvor vi behandler det her lovforslag

man måske kunne strække ministerens velvilje så langt

at vi ligesom bliver enige om at

at vi er tæt på at regeringens it sikkerhedsstrategi bliver fremlagt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

foreslået at regeringen skal fremsætte de nødvendige lovforslag og lave de nødvendige administrative ændringer som kan sikre at personer som arbejder med mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal give samtykke til at der indhentes en attest der viser at de pågældende ikke er dømt for overtrædelse af en række

det bliver også foreslået at de paragraffer som man ikke må være dømt for en overtrædelse af skal afgrænses ved forhandling med folketingets partier beslutningsforslaget er inspireret af børneattesterne som det er obligatorisk at indhente ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter serviceloven og i frivillige sociale organisationer og foreninger regeringen er

fuldstændig enig med forslagsstillerne i at det er vigtigt at forebygge seksuelle overgreb vold røverier tyverier og andre straffelovsovertrædelser mod mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse det er

hen borgere vi har et ansvar for at passe på og de sårbare borgere det kan være

ældre det kan være mennesker med handicap og det kan være mennesker med psykiske lidelser

er dybt afhængige af andres hjælp i hverdagen

starte med at sige at at vi mener at hensynet bag forslaget er både sympatisk

vigtigt

stor viden om omfanget af overgreb begået af personale mod mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og det er også vores opfattelse at antallet af tilfælde er begrænset derudover

finder regeringen forslaget meget vidtgående forslaget kan forekomme

man kan være bekymret for at det også kan ende med at blive bureaukratisk som vi ser det

er der ingen sammenhæng mellem det bureaukrati som forslaget altså skaber og de problemer som

har til hensigt at løse

kan allerede i dag bede de personer der ansøger om job om at give samtykke til at der bliver indhentet en straffeattest

og det vil dermed være op til arbejdsgiveren selv at beslutte om der skal indhentes straffeattest hvis beslutningsforslaget

indhente voksenattest hver gang der skal ansættes medarbejdere

får vi skabt et meget stort bureaukrati der må man bare overveje med sig selv om det vil stå i rimeligt forhold til de alligevel få sager

rent faktisk tidligere har begået en relevant overtrædelse

et seksuelt overgreb mod en borger

alene på det offentlige arbejdsmarked vil det efter vores vurdering dreje sig om mindst toogtredstusinde og femhundrede attester om året og hertil altså et ukendt antal attester på det private arbejdsmarked

bliver det et stort bureaukrati det bliver voldsomt og også uproportionalt da der ikke vil være sammenhæng mellem den bureaukratiske pligt og de relativt få tilfælde som vi formoder rent faktisk vil blive opdaget

forslaget let kunne skabe en falsk tryghed for såvel arbejdsgivere

at bede om at se en straffeattest eller for den

en ren voksenattest som beskrevet i beslutningsforslaget udelukker jo at ansøgeren har begået strafbare forhold som altså ikke er opdaget med andre ord

altså godt være skeletter i skabet selv om både straffeattest og en eventuel

uplettet så på samme måde

giver voksenattesten jo også kun et øjebliksbillede der dækker det tidspunkt hvor attesten indhentes og dermed

der heller ingen garanti for at ansøgeren

må en ren dansk voksenattest heller ikke tages som udtryk for at der altså ikke er begået kriminalitet i andre lande så regeringen finder altså ikke at indførelsen af obligatoriske voksenattester vil skabe den tryghed som

ikke med resocialiseringstankegangen der lægges op til at voksenattesterne skal indeholde oplysninger om flere typer af lovovertrædelser end børneattesterne gør men at en afgrænsning skal ske ved politisk forhandling

altså nævnt seksuelle overgreb der bliver nævnt vold der bliver nævnt røverier og

de forbrydelser som udgangspunkt altså bør medtages på en

vil voksenattesterne komme til at rumme et

i dag alene oplyser om sædelighedsforbrydelser

lægges der op til at lovovertrædelserne skal fremgå af voksenattesten i længere tid end det fremgår af straffeattesten nemlig i mindst ti år hvor udgangspunktet for de private straffeattester er to tre eller fem år og udgangspunktet for de offentlige er ti år det er ret indgribende for den enkelte

spænde ben for resocialisering lad mig bare give et enkelt eksempel det vil jo blive umuligt at få et job på et plejehjem hvis man har begået et butikstyveri for ni år siden

har taget relevant uddannelse i mellemtiden og i øvrigt har fået genoprettet sin tilværelse og altså ikke har haft tilbagefald af nogen art så er der det økonomiske aspekt ved forslaget

forslagsstillerne forventer at forslaget vil være udgiftsneutralt da eventuelle merudgifter altså vil udligne det som der bliver sparet ved at undgå fremtidige sager den vurdering erklærer regeringen sig ikke enig i hvis vi tager udgangspunkt i de toogtredstusinde og femhundrede attester per år som jeg altså nævnte lige før så vurderes forslaget at medføre merudgifter på cirka ti million kroner årligt og det jo kun attesterne for det offentlige arbejdsmarked derudover

det private arbejdsmarked som der jo også skal betales for

er det svært at forestille sig at den merudgift

vil blive udlignet af modgående besparelser så

forbrydelser mod den gruppe af sårbare borgere som forslaget er rettet

vi synes sådan set også at forslaget

udgangspunktet er sympatisk men som jeg har redegjort for ser vi også forslaget som værende vidtgående og uproportionalt og

risikerer ikke at harmonere med resocialiseringstankegangen

kræve en finansiering som der altså ikke bliver anvist her og på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

som nu foreligger i en moderniseret udgave

er det bredere i sin form således at det lægger op til

forskellige typer af kriminalitet eksempelvis tyveri det er også bredere i sin form at det vil dække flere

udgave og fremsætter her i folketingssalen

det vil jo være en rigtig god mulighed at tage det op eksempelvis i en satspuljeforhandling

man altså kan skabe opbakning og tilslutning til

et arbejde i gang men at stå her og

engang er beregnet og dermed ikke ved

folketingsspørgsmål så laver vi meget gerne beregningerne konkret

muligheden når der altså også er en mulighed for at finansiere det vil typisk være satspuljen det vil også være en mulighed at finansiere

det er en særdeles vigtig indsats vi som samfund skal yde for at sikre optimal tryghed for grupper der har svært ved at beskytte sig selv

ligger ansvaret for at sikre samfundets svageste hos den ledelse og det personale som er nærmest borgeren i dagligdagen de skal sørge for at man lever op til at beskytte de borgere gennem en aktiv personalepolitik og et aktivt lederskab

tilbud til borgerne dertil kommer at en høj etik er vigtigt og det er vel også det som en del

positivt har forudsat nemlig at det her

stå alene der skal noget andet til

have et velfungerende uddannelsessystem som sikrer at de mennesker som vi stiller til rådighed for at servicere den her gruppe

har den højest mulige etik etikken skal udgå fra et højt uddannelsesniveau og en involverende personalepolitik og en aktiv ledelse i det daglige vi frygter at en attest kan blive en sovepude for dette og indgyde falsk tryghed som ministeren også

med en aktiv personalepolitik og en engageret ledelse vi har selv spillet ud med et reformforslag og overvejelser

i forhold til den offentlige sektor under overskriften fingrene væk der netop lægger op til at ansvaret for opgavernes betryggende løsning ligger tæt på borgerne så tæt på borgerne som overhovedet muligt

synes vi ikke at man rammer skiven rigtigt med det her forslag dertil kommer så hvilket ministeren jo har været inde på at der ikke er redegjort for

og det vil vi da gerne være med til at kigge på i andre sammenhænge

partier har jo som bekendt mange forskellige prioriteringsønsker

en svær øvelse vi deltager gerne i en fortsat diskussion om hvordan man sikrer samfundets svageste

udgangspunkt at bruge positive virkemidler det tager vi gerne del i både i salen men for den sags skyld også gerne i forhandlinger og i udvalgsbehandlingen så med de her ord vil

bestemt optaget af

gentagelsestilfælde så kunne jeg godt tænke mig

udtryk for at dansk folkeparti tror på at det at det her kan være med til at forebygge det skal der ikke

det skal man have lov til at give udtryk for vi synes så til gengæld at de elementer der ligger ved siden af

er stærkere og kunne have have virket bedre i den retning men det er så vores

tage det med ind i i forhandlingerne vil at det er vi åbne over for

og det ser vi gerne på

kigge på bedre uddannelse og den del

mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse jeg tænker da at ordføreren går ind for børneattesterne

en bureaukratiseringsgrad ud over det vi bryder os om vi vil faktisk hellere være med til at fastholde de ledelser og det personale der er rundtomkring til at være med til at sikre

det der er deres opgave i dagligdagen nemlig at skabe en tryg og en god

for de borgere som har behov for at få en hjælpende hånd

set at der er en del af organisationerne der har udtrykt

tilkendegivelser over for forslaget her

noget der kan stå alene at det forudsætter at vi har et velfungerende uddannelsessystem at det forudsætter at vi har

velfungerende ledelse og velfungerende personalepolitik i de enkelte tilbud derfor er vores bekymring

falsk tryghed som ministeren også gav udtryk

at der er regler og rammer for at arbejde med mennesker med fysiske og psykiske funktionslidelser

bedst muligt sikrer at borgerne oplever en tryg hverdag det er vigtigt at borgere der har brug for støtte

kan have tillid til det personale der er ansat til at udføre opgaverne det handler efter min opfattelse først og fremmest om at ansætte personale med de fornødne kompetencer

stand til at varetage arbejdet på en betryggende måde ansættelse af kompetent

kan for eksempel være med til at forebygge unødvendig magtanvendelse over for borgerne fordi

kan forudses de kan forebygges og de kan håndteres professionelt hvis de opstår borgerne skal naturligvis også kunne have tillid til at de ikke kommer til at opleve krænkelser overgreb eller misbrug fra medarbejdere som de er helt afhængige af

særdeles udbredt praksis at botilbud plejecentre og ældreplejen i øvrigt ved nyansættelser anmoder om at få en straffeattest fra de pågældende

medarbejdere med forslaget her lægger forslagsstillerne så op til at det ikke bare forbliver en udbredt praksis men at den ansættende myndighed faktisk forpligtes til at indhente en voksenattest med henblik på at sikre at de pågældende ikke er dømt for overtrædelse af en række nærmere bestemte paragraffer i

bemærket i forslaget ikke foretaget

der forudsættes medtaget men at det ligger til forhandling mellem folketingets partier der har jo været lignende beslutningsforslag

her i folketingssalen det er allerede blevet nævnt af fru

i det forslag som vi behandler i dag

er der taget højde for en række af de her kritikpunkter

blev rejst af flere af partierne ved behandlingen i folketingsåret

jeg synes det er positivt at der er blevet lyttet til kritikken

forslaget på flere områder er blevet ændret eller præciseret

forslaget umiddelbart er blevet særdeles positivt modtaget

mennesker med udviklingshæmning og af personaleorganisationer som foa

det gør selvfølgelig et betydeligt indtryk

elementer i forslaget som alligevel gør os

betænkelige og som vil være vil være afgørende hvis vi på et tidspunkt skal tage stilling til et konkret lovforslag

voksenattester vi synes

det er en fornuftig tilgang når der i forslaget skrives at der først på et senere tidspunkt skal tages stilling til hvilke paragraffer i straffeloven der skal være omfattet af den nye voksenattest men så nævnes der jo alligevel

i bemærkningerne en række

straffelovsovertrædelser af meget forskellig karakter

meget nøje overvejes hvilke typer af straffelovsovertrædelser der skal være omfattet og hvor længe tidligere

skal fremgå af de nye attester vi synes

derfor at forslagets bemærkninger om hvilke typer af lovovertrædelser der skal være omfattet af attesterne er problematiske som de ligger det er

at der ved en eventuel

bliver skelnet mellem forskellige typer af forbrydelser jeg synes for eksempel ikke

at lovovertrædelser

seksuelle krænkelser nævnes i en fælles oplistning jeg synes der er meget stor forskel og det går jeg ud fra at alle ordførere vil synes

den type af forbrydelser og jeg tror vi skal være varsomme med hvilke af dem vi skriver ind for i

rimelig balance mellem hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed

resocialiseringsmulighed samfundet bør give mennesker der har udstået deres straf sammenfattende vil jeg sige at enhedslisten anerkender intentionen i forslaget og vi har som nævnt indledningsvis noteret os at der er sket en række ændringer

behandlede for tre år siden vi er alligevel betænkelige ved at tilslutte os forslaget som det ligger og jeg vil derfor pege

var også en mulighed hvordan forholder enhedslisten sig til at

jeg ved ikke om enhedslistens ordfører så i går var en sag på ritzau hvor overskriften var hjemmehjælper bestjal ældre kvinde ved

bedøve hende og derfor synes jeg også det er væsentligt at vi diskuterer de straffelovsovertrædelser

berigelseskriminalitet som i hvert fald ændrer definerer det nærmere i forhold til de bemærkninger der ligger her

at ministeren rejste problemstillingen for et øjeblik siden og at det er

i de tidligere behandlinger her så jeg tror

vi skal være meget forsigtige med

naturligvis ikke andet i end

til mennesker der kan finde på

der har brug for deres hjælp i hverdagen men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det skal med i

var ældre sagen ude at sige at de ønskede sig at kommende ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem

en attest de kaldte det så en ældreattest og

at høre ordførerens holdning til ældre

en attest på samme måde som man har

de bemærkninger der kommer fra ældre sagen

jeg nævnte også landsforeningen lev

de udviklingshæmmede jeg synes det er rigtig vigtigt at vi er meget opmærksomme på

beskæftiger sig med det her ligesom jeg synes det er rigtig vigtigt at

tage et hensyn til de borgere der er i det offentliges varetægt

også gøre det på en sådan måde at vi behandler de ansatte ordentligt og anstændigt og det er derfor at vi

dækker venstre og det konservative folkeparti

ønsker at man skal lave en voksenattest parallelt

skal sikre at man ikke kommer til at arbejde med udviklingshæmmede handicappede eller på anden måde udsatte voksne hvis man har begået forbrydelser mod denne gruppe tanken bag synes jeg er rigtig rigtig god

når en medarbejder misbruger sin stilling det er ødelæggende for tilliden til systemet og det skal bekæmpes så godt som man nu engang kan i forhold til om det giver mening at have en ny selvstændig attest

er nogle overvejelser man bør gøre sig børneattesten er jo blevet en succes og det tror jeg at den er blevet fordi den

i det frie foreningsliv vi så en ret stor mængde af sager og så fandt man et ret fornuftigt værktøj til at håndtere det hvis man opretter nye attester

er min bekymring om man kan udbrede sådan det samme universelle kendskab

kan det være at man ikke kan bevare den her indhentelse af attesterne som en helt smidig og naturlig del af ansættelsesprocessen i dag har vi to forskellige straffeattester og vi har en børneattest og hvis man vil udvide det yderligere skal man efter min

værktøjer altså også straffeattesten

den mængde af bureaukrati som det vil medføre der er ingen tvivl om at ét overgreb imod den her gruppe mennesker er ét overgreb for meget det er heldigvis en type overgreb som er

og det er man bare nødt til at holde op imod det store antal ansættelser

vil se en straffeattest når man ansætter må kunne komme den her problemstilling

opfordre til at man

det thyra frank der stod på talerstolen og hun skulle også

de konservative og sige at de støttede det

fra dengang vi behandlede det her om voksenattester i folketingssalen

og så frem til den videre forhandling

vil kræve når der er så mange ansættelser på det her område og der er så relativt få meget ulykkelige men trods alt relativt få sager

anerkender problemstillingen når sagerne rammer det

ikke synes at det er vanvittig vigtigt at sætte ind over for det her men jeg tror

end at skulle rulle attester ud

børneområdet og synes at det er et rigtig godt forebyggelsesværktøj så derfor undrer det mig dybt at man ikke også synes at det vil være

det er jo et forebyggelsesværktøj

beslutningsforslaget er der jo lagt op til forhandling netop forhandling det her beslutningsforslag er jo

der er lagt op til forhandlinger netop også i forhold til at

anden måde blev en løsning på et problem som

af ansættelsesprocesserne

seksuelle overgreb tyverier og lignende mod mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse det skal gøres ved at etablere en ordning med voksenattester ligesom vi har børneattester for mennesker

voksne der skal arbejde med for eksempel udviklingshæmmede mennesker

man kan hurtigt finde en masse argumenter imod det her forslag men i alternativet finder vi ikke anledning til at skyde det ned fra starten vi vil gerne gå ind i videre forhandlinger om at afklare behovet nærmere og se på hvordan forslaget eventuelt skal indhegnes for at give mening altså hvilke målgrupper forslaget skal rettes mod hvilke forbrydelser der skal medtages på en eventuel attest og så videre for eksempel vil vi ikke gå med til at fordi man i et supermarked stjal en marsbar for ni år siden

man ikke arbejde med ældre vi vil ikke gå med til at lave noget der er så meget ude af proportioner at det mistænkeliggør en masse dygtige frontmedarbejdere overalt i i det offentlige system

ikke opretter et kæmpestort bureaukrati omkring det her det er klart at det også gør indtryk på os

både ældre sagen lev

pålægges regeringen at udarbejde et lovforslag

at støtte forslaget hvis det bliver for omfattende og for stramt og for uproportionalt eller

side for udvandet men hvis det kan sikres ved hjælp af det her forslag

udsatte voksne bliver udsat for

synes vi da i høj grad at det er værd at kigge nærmere på

alternativet ser positivt på det her forslag jeg kunne godt tænke mig at høre

alternativet synes der ikke skal være i det her beslutningsforslag hvad er det der skal udtages af beslutningsforslaget for at alternativet kan

fremsat af df jeg glæder mig rigtig meget til at høre hvad df

i de videre forhandlinger på baggrund af hele den her debat men som jeg sagde

må det ikke komme ud af proportioner

en situation hvor vi synes at meget små lovovertrædelser efter lang tid skal forhindre folk som er kommet fuldstændig ind på det rette spor i at tage bestemte jobs

skal kunne arbejde i det samme fag altså kunne gå

det skal indhegnes i forhold

den målgruppe som man skal ind og arbejde med for nylig så kan det jo godt være at en voksenattest

kan og skal indhentes voksenattester der kan sikre at personer der arbejder med mennesker

overtrædelser af bestemte paragraffer i straffeloven hvilke paragraffer

selvfølgelig skal forhandles der kan være mange argumenter for det ene og det andet

udviklingshæmmede mennesker med handicap og mennesker med psykiske lidelser det er altså voksne som ikke er i stand til at værge for sig og ikke er i stand til at håndtere situationer hvor de udsættes for overgreb af et menneske som har ansvar for dem på det pågældende tidspunkt derfor noterer vi også med interesse at ældre sagens og levs tilkendegivelser har været meget positive og at foa også har udtalt sig positivt om det

en voksenattest skal jo ses parallelt med de velkendte børneattester voksenattesten skal sikre at den pågældende voksne ikke er straffet for de relevante bestemmelser i straffeloven som vi kan blive enige om det når vi skal lave en aftale for mig er det blandt andet oplagt at det er vold røveri blufærdighedskrænkelser og seksuelle overgreb af tilsvarende karakter

klarhed over hvilke overtrædelser af straffeloven der skal oplyses om tilsvarende skal

klarhed over hvilke personalegrupper der skal være omfattet

og der er selvfølgelig en lang række ting der skal afklares

den proces der fører til at vi får en lovgivning der indfører en voksenattest jeg står fuldstændig uforstående over for de argumenter jeg har hørt indtil nu

meget mere omfattende end man skulle tro for det bestemmer vi jo

også kan kræve en voksenattest

den samme sårbare gruppe der er tale om bare på nogle andre områder end børneattesten nødvendigvis dækker så det radikale venstre vil gerne støtte arbejdet

som arbejder med de svageste voksne i vores samfund det er dyrt

bureaukratisk men det skal naturligvis ikke afholde os fra netop den løsning hvis den er den rigtige for hvis forslaget betyder at vi i fremtiden er fri for brutale og fuldstændig uacceptable overgreb på svage borgere så er det naturligvis helt oplagt at svare ja men voksen og for den sags skyld børneattester er desværre ikke altid en sikkerhed for at vi i fremtiden kan

undgå overgreb attesterne risikerer til gengæld at blive en sovepude for ledelser og kolleger

i hvert fald ryggen fri dansk folkeparti har med det her forslag vedlagt eksempler på hvad attesterne kan forebygge desværre fremgår det ikke af eksemplerne om attesterne ville have forhindret de pågældende som heldigvis er behørigt straffet i at begå de omtalte overgreb for fakta er at det eneste der kan forhindre overgreb er tydelig og nærværende ledelse jeg har

mange år repræsenteret nogle af de medarbejdere som det her forslag vedrører

desværre også enkelte gange stødt på konkrete sager hvor en medarbejder er blevet sigtet for overgreb eller tyveri eller lignende

set hvordan kommuner og regioner

men uden at jeg nødvendigvis har set en egentlig effekt

giver naturligvis mening at en medarbejder som tidligere er straffet for seksuelle overgreb ikke opnår ansættelse hvor man har ansvar for svage borgere

som desværre i sin ungdoms kådhed og brandert blev involveret i og straffet for

værtshusslagsmål for evigt fortabt sin mulighed for at arbejde med de ældre som han trivedes så godt sammen med eller skal kvinden som sammen med en kriminel kæreste blev straffet for tyveri for altid miste muligheden for

netop var medvirkende til at hun fik smidt kæresten ud og etableret sig med en ny omgangskreds er det ikke netop det som straf også skal altså resocialisere os og gøre os til bedre mennesker uagtet at jeg erkender at det ikke altid lykkes så godt som vi ønsker det de to unge mennesker her er nogle som jeg igennem tiden har mødt og også har kæmpet for desværre uden held for vi er rigtig forskrækkede for den der straf som vi også skal modtage når vi engang imellem kommer til at gøre noget forkert

for altid ville formene adgangen til arbejdet med mennesker også om femten år

set en dom som havde taget psykiaterens ord for pålydende hvorefter man for altid kunne have forbudt ansættelse eller omgang med børn og svage borgere fælles for de to sager var også at nogle kolleger nogle kolleger og pårørende havde ytret mistanke om at der var noget galt men desværre over for en tonedøv ledelse og i et konkret tilfælde også for politiet som ikke tog anmeldelsen alvorligt jeg vil ikke give ledelsen en sovepude jeg vil ikke give kommuner og regioner et pålæg om at de altid skal indhente diverse attester skønt det langtfra altid giver mening

også at man på mange offentlige områder allerede har indhentet de her straffeattester hvor det altså giver mening jeg vil i stedet foretrække en opfordring til relevante ministre og kl og danske regioner om i samarbejde at sætte overgreb på dagsordenen på en måde hvor vi sikrer at en mistanke altid tages alvorligt og undersøges at man i de respektive personalegrupper taler åbent om at man desværre ikke altid kan skue hunden på hårene men også taler åbent om hvordan man kan sikre at personalet kan beskyttes mod de uretmæssige beskyldninger som desværre også til tider er en af de alvorlige arbejdsmiljøbelastninger som personalet udsættes for netop når vi oplever de her sager

bliver en tydelig og tilstedeværende ledelse altså den bedste forudsætning for at der i de enkelte områder ikke kan ske overgreb

i udvalget om hvordan vi kan blive bedre til forebyggelsen men som forslaget ligger her støtter sf

gentagelsestilfælde der har været en række sager i medierne blandt andet fordi straffeattesten ikke går langt nok tilbage

hvis man har udøvet krænkelser eller seksuelle overgreb eller tyveri

arbejde inden for det fag igen eller kunne få

er en god idé at vi sætter os ned og taler om hvordan man kunne gøre det jeg kunne for eksempel godt forestille mig at det var justitsministeren der

voksne som begår seksuelle overgreb på voksne eller for den sags skyld på børn

for altid har en anmærkning om at de aldrig nogen sinde skal arbejde med børn

svage svage voksne eller for den sags skyld have have med børn at gøre det kunne man faktisk godt gøre jeg har set nogle af de anmærkninger i i folks retssager

godt have været rimeligt at man havde sørget for at den anmærkning

er netop også fordi flere organisationer ønsker det her

i forhold til krænkere eller for den sags skyld i folk som begår overgreb

svage borgere jeg tror bare ikke på

oftest har de mennesker

og kendskab til at man herefter per definition ansætter den slags mennesker igen

trinnet foran så det faktisk lykkes at forebygge at det nogen sinde kommer til at ske igen det synes jeg er vigtigere end at vi arbejder bagudrettet og løser problemet

jeg vil lige hurtigt benytte lejligheden til at ønske

dansk folkepartis beslutningsforslag er en moderniseret genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag som vi har behandlet her i folketingssalen

eller psykisk funktionsnedsættelse for eksempel ældre udviklingshæmmede mennesker med handicap og mennesker med

skal give samtykke til at der kan indhentes en attest der viser at de pågældende ikke er dømt for overtrædelse af en række nærmere bestemmelser i straffeloven afgrænsningen af disse er der også lagt op til selvfølgelig

netop det vi har lagt op til med det her beslutningsforslag der skal ikke herske nogen tvivl om at der er rigtig mange dygtige og kompetente medarbejdere i pleje og omsorgsfaget med hjertet på det rette sted som hver dag gør en kæmpe forskel og en kæmpe indsats i dagligdagen

hjælpe andre mennesker

og de kan fortsætte deres gode arbejde og indsats i pleje og omsorgsfaget det

der kan blive begået seksuelle overgreb tyveri og lignende fra en omsorgsperson er meget tabubelagt og ikke noget man taler højt om men det at man ikke taler om det er jo ikke ensbetydende med at det ikke sker og vi skal tage debatten også selv om den kan være svær og tabubelagt

er også bekymret for at der på dette område kan være et stort mørketal som aldrig kommer frem netop på grund af at det

et tabubelagt emne når en omsorgsperson begår noget kriminelt kriminelt eller opfører sig ansvarsløst begår seksuelle overgreb eller lignende så rammer det en hel faggruppe og derfor mener vi at der er behov for dette forebyggelsesværktøj så vi kan sortere brodne kar

man kan også undre sig over hvorfor man ikke

ikke også beskytter mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ældre sagen har tidligere været ude at sige at der skal være den samme kontrol af plejepersonalet for ældre som der er for personale der arbejder med børn altså et rutinemæssigt tjek af kommende ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem så man er sikker på de ikke har domme for vold

helt enige i og derfor har vi justeret vores beslutningsforslag til også at kunne

afsløres hvordan det alligevel lykkes for en mand der er uddannet social og sundhedsassistent og som tidligere har afsonet en fængselsstraf for et voldeligt seksuelt overgreb i to tusind at få et job i hjemmeplejen i roskilde i to tusind og ni hvor han så begår yderligere seksuelle overgreb på to kvinder

går beskrev ritzau historien om en hjemmehjælper hvor overskriften var hjemmehjælper bestjal en ældre kvinde ved at bedøve hende med medicin landsforeningen levs tidligere formand har udtalt

et hul i lovgivningen på det her område og har sagt at det er et tag selv bord ud over alle grænser og

for et par år siden blev den også bakket op af ældre sagen og de sindslidendes organisation sind vi har i dansk folkeparti

hentet inspiration fra børneattesten som vi kender fra børneområdet til at lave det her beslutningsforslag og voksenattesten skal netop være et forebyggelsesværktøj

får mulighed for at sortere brodne kar fra

gentagelsestilfælde dansk folkeparti ønsker at det skal være en pligt at indhente en voksenattest når man arbejder med mennesker der har en psykisk eller

straffeattester når kommuner ansætter plejepersonale til

udviklingshæmmede eller psykisk syge kan

man indhente en straffeattest der går længere tid tilbage

tage sig af borgere i eget hjem

at straffeattesten går fem år tilbage i tiden og og derfor kan personer der tidligere er dømt for blandt andet seksuelle overgreb alt for let få job

og dermed blive sendt ud til nogle af de svageste borgere og begå nye overgreb vi er godt klar over i dansk folkeparti at

landsforeningen lev også har været ude at sige

for pleje og omsorgsfaget vi har også

tidligere fået svar fra det tidligere social og indenrigsministerium som har oplyst at der netop ikke er fastlagt særlige regler i serviceloven eller i øvrig lovgivning under den daværende social og indenrigsminister om indhentelse af straffeattester i forbindelse med kommunernes ansættelse af personale til bo eller dagtilbud

økonomidelen hvor vi har ment at

den her diskussion om børneattesterne stod der i lovforslaget

til at være meget begrænsede blandt andet fordi indhentelse af børneattester i et vist omfang allerede finder sted

derfor vurderede man fra lovgivers side dengang at det ville

har været jeg synes at det

nogle dygtige medarbejdere som der har været talt om i debatten her så mener jeg jo ikke at det ene udelukker det andet det udelukker jo ikke at man stadig væk skal have synlig ledelse og

kvalificerede medarbejdere at man stadig væk skal have en god uddannelse og alle de her ting det ene udelukker jo ikke det andet jeg vil også gerne sige

stor tak for de gode og positive tilkendegivelser vi har mødt i dag blandt andet også fra

havde en god og positiv tilkendegivelse og talte det op

talte om at finde løsninger frem for at tale beslutningsforslaget

synes jeg at jeg gerne vil kvittere for mit håb er så at vi i fællesskab kan finde løsninger netop fordi det er os folketinget der selvfølgelig skal sikre og hjælpe og styrke

plejehjem og i botilbud jeg er selv uddannet social og

jeg blev valgt til folketinget læste jeg til pædagog jeg synes jo at det er rimeligt at vi har nogle kvalificerede medarbejdere og også at vi kan vise at vi har en ren attest jeg så jo også gerne

andre ansatte i hjemmeplejen

godt kan se det fornuftige i

vil sige tak for ordet

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget

at problemet også set med sfs øjne er rigtig alvorligt jeg nævnte i min ordførertale

forebygget med en attest

stjal fra en borger efter tilsyneladende at

vi risikerer at testene

kunne dæmme op for problemet fordi der er tale om

have gjort en forskel blandt andet i sagen fra roskilde som jeg

at gøre og hvor man ikke kunne gå tilbage og se at

mørketal på det her område fordi det er noget man ikke taler om

gentagelser og jeg er helt klar på at en attest ikke kan stå alene

gør børneattesten jo heller ikke men det skal også ses

det ene eksempel som ordføreren fremhæver igen og igen

de resocialiserede eller folk som vi ikke skulle have ramt med det her

er meget tabubelagt men er det

ikke det vi skal gøre noget ved altså at sikre at det bliver mindre tabubelagt og at det faktisk er noget man får italesat ude på institutionerne så man løser problemet

en psykiater som var anklaget for at have sex med en psykisk

yderligere i så det at man forebygger

vil jo være rigtig godt og dermed kan vi også bedre sikre de mennesker

og forhandlingen er derfor sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er

om studievalg i én institution der kommer til at hedde videregående uddannelse samt efter og videreuddannelse det er institutioner der i dag er fordelt på syv selvstændige centre rundtomkring i landet og intentionen er at institutionen fortsat skal være fysisk forankret syv forskellige steder men som én sammenhængende institution det vil sige at der bliver givet en enslydende vejledning uanset hvor i landet man

at man ikke risikerer at der kan være nogle sektor og institutionsinteresser der gør at man ikke får det fulde overblik hvis man som student eller

voksen ønsker at få en ordentlig vejledning

fordele og nogle administrative lettelser der samlet set gør

holdning til at det bliver samlet på denne

man har tænkt godt nok på om der sker den sammenkobling der skal

i forhold til evejledning og uddannelsesguiden på undervisningsministeriets område og det håber jeg at uddannelsesministeren har mulighed for måske at knytte nogle ord til eller også kan vi tage det

kan socialdemokratiet støtte

over til herre jens henrik thulesen dahl

en hundrede og to og tredive forslag til lov om studievalg danmark lovforslaget har til hensigt at samle strukturen for vejledning om valg af videregående uddannelse det gøres ved at etablere

antal regionale afdelinger med den nye institution er ambitionen at skabe en mere sammenhængende og ensartet vejledning på et højt fagligt niveau på tværs af landet med forslaget lægges der også op til stor fleksibilitet så vejledningen løbende kan tilpasses udviklingen på arbejdsmarkedet ligesom der også tages højde for de forskellige behov der kan være i de

i dansk folkeparti er vi positive over for lovforslaget vi mener det er vigtigt at landets unge tilbydes den samme høje faglig vejledning lige meget hvor i landet de bor ligesom det er positivt at

kan tilpasses de enkelte landsdeles behov derudover tror vi at det vil styrke det faglige niveau og vejledningen at man kobler afdelingerne sammen det giver mulighed for en langt bedre sparring og kompetencedeling blandt vejlederne i lovforslaget

det ligeledes nævnt at det er forventningen at der fortsat skal være syv afdelinger i dansk folkeparti håber vi i hvert fald ikke at der kommer færre afdelinger tværtimod det er vigtigt for os at

er meget let tilgængelig for alle landets unge også dem der ikke lige bor i nærheden af en af landets allerstørste byer

mads fuglede fra venstre danmarks liberale parti

tak for ordet

vejledes i valg af videregående uddannelse og om de forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse er det altafgørende at de bliver mødt af dygtige kompetente og veloplyste vejledere det er dermed vigtigt at disse vejledere har en stærk institution i ryggen

varetages vejledningen af syv kontraktholdere på baggrund af udbuddet af fire årige kontrakter regeringen ønsker i stedet

det vil vi gøre ved at oprette studievalg danmark som får ansvaret for vejledningen i hele landet formålet er at skabe en bedre ramme for den sammenhængende og mere ensartede vejledning som forbedrer oplevelsen

og vejledningssøgende vil blive mødt af samme vejledning med et højt fagligt niveau uanset hvor i landet de bor det er samtidig vor forventning at studievalg danmark vil kunne give mere fleksibilitet til at tilpasse vejledningen til den udvikling der løbende finder sted både på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet venstre støtter lovforslaget og tror

vil være til gavn for både eleverne vejlederne og

uddannelsesvejledning er jo enormt vigtigt både rigtig vigtigt for de unge

som står og er i vildrede om hvad for en uddannelse de skal tage

også meget vigtigt for os alle sammen som samfund at vi sikrer at alle finder den rette hylde og

med det her lovforslag om studievalg danmark

det her forslag vejledningen skal jo være lige god uanset om det unge menneske kommer fra storkøbenhavn eller

hvor jeg oprindelig er fra og derfor er det også godt at regeringen med det her forslag skaber en mere

ensartet ramme kan man sige for vejledningen på tværs af landet

hele vejledningen for de videregående uddannelser og sammentænke

i højere grad kommer fokus på at kunne rådgive i forhold til akademiuddannelserne diplomuddannelserne og masteruddannelserne det tror jeg er rigtig fornuftigt at der kommer mere fokus på

en studerende som faktisk

henvist til et passende ungdomsuddannelsescenter eller

anden vejledningsenhed for det kan jo være mindst lige så godt at

en erhvervsuddannelse som en professionsbachelor eller

uddannelsesvejledningen først og fremmest forholder sig til hvad der er af uddannelsesmuligheder

hvordan jobmarkedet vil udvikle sig i de kommende år

og det kan forandre sig hele tiden

at vi også tog hånd om politisk og fandt et flertal for

det er så vigtigt at vi også imødekommer

økonomien for det er vigtigt at alle unge blive udfordret i deres studievalg og får ny inspiration til at vælge mellem de mange spændende uddannelsesmuligheder der er i dag men alt i alt

den strålende film interstellar opstår der på et tidspunkt en kritisk situation kaptajnen på rumskibet beder den menneskelige robot om en løsning det er ikke muligt siger robotten nej men det er nødvendigt svarer kaptajnen jeg føler mig fristet til at sige noget tilsvarende i anledning af forslag

studievalg danmark er det liberalt at foreslå centralisering er det liberalt at erstatte private udbydere med en statslig

nødvendigt det eksisterende system har vist sig at fungere uhensigtsmæssigt der vejledes ikke efter ensartede kriterier og der mangler gennemslagskraft det retter vi op på nu ved skabe et enstrenget system der har nogle klart definerede opgaver og det system er studievalg danmark

jeg er glad for at vi under forberedelsen af sagen er nået frem til en model hvor studievalg danmark tre år efter oprettelsen skal evalueres og hvor man ved den lejlighed også kan se på om opgaven til den tid igen kan konkurrenceudsættes sådan får vi løst problemerne og vi fastholder den politiske hovedretning derfor støtter liberal alliance

som har til sigte at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv

et liv som de gerne vil altså vi vejleder både til uddannelse

også til mening i livet uddannelses og forskningsministeren sagde det meget smukt og rigtigt i

besked til de uddannelsessøgende sidste år ved den her tid dit studievalg kommer ikke bare til at definere dit arbejdsliv men også den dannelse og viden der vil forme dig som menneske

jeg meget enig i og derfor skal vi selvfølgelig sikre at

søgning til de videregående uddannelser ender et sted som giver mening for dem som det står beskrevet i lovforslaget har den nuværende model gjort det vanskeligt at agere hurtigt og fleksibelt i forhold til vejledningens indhold og fokus den faglige udvikling på vejledningsområdet og den løbende udvikling på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet

der skabt nogle nogle udfordringer ved de her syv centre er mange tværgående forandringer det er jo det man vil gøre op med derfor

radikale venstre også at det er et fint forslag det er rigtig vigtigt

god faglig vejledning på et højt niveau og at der er synergi mellem de forskellige

siloarbejde og dobbeltarbejde og det er

også vigtigt som den tidligere ordfører sagde at vejledningen faktisk er en vejledning

de unge mennesker kan bruge både i forhold til

på det der forhåbentlig bliver den rigtige uddannelse men i en verden hvor der hele tiden vil komme nye uddannelser så også mere noget

en retning for uddannelse og i livet og det stiller jo nogle

vejledningen

anførte at det er

og det er fint at lave én institution men med flere enheder

de unge der har allermest brug for vejledning ikke har adgang til det så er vi på den og derfor er det vigtigt at vejledning er tilgængelig for alle dem

implementeringen og udformningen det er vigtigt

fru tina boel fra socialistisk folkeparti

det har længe været en vigtig sag for sf at sikre elever og studerende den bedst mulige vejledning i deres valg af uddannelse og også efter endt ungdomsuddannelse en god vejledning der tager udgangspunkt i de personlige styrker og interesser faglige kompetencer og ønsker til karriere men også en uddannelsesvejledning der kan udfordre de studerendes umiddelbare indskydelser

det kræver en høj faglighed blandt vejlederne og derfor er det helt uundværligt at de regionale centre deler erfaringer bedste praksisser og idéudvikler på tværs af landet det synes vi ikke lykkes godt nok i dag der er det et samlet studievalg danmark er et rigtig godt bud

at inddragelse af arbejdsmarkedets nuværende behov fortsat ikke må blive et redskab til at opfordre unge til at vælge særlige uddannelsesveje det skal fortsat blot ses som ét værktøj ud af mange der har til formål at hjælpe unge med at finde deres egen uddannelsesvej uddannelse skal være for hele livet ikke kun erhvervslivet og her er en god vejledning i valg af videregående uddannelse uvurderlig sf stemmer derfor ja til

har lovforslaget her til formål at skabe en ny og samlet struktur for vejledning om valg af videregående uddannelse og om de forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse der er lagt op til at der etableres en institution studievalg danmark som får ansvaret for

udøve vejledning for hele landet ved at samle vejledningsopgaven i én institution i stedet for som den nuværende organisering af vejledningen hvor syv kontraktholdere varetager opgaven

det hensigten at sikre bedre rammer for en sammenhængende og ensartet vejledning på tværs af landet studievalg danmark skal samarbejde med uddannelsesinstitutioner videregående uddannelsesinstitutioner og vejledningsorganisationer og skal inddrage andre offentlige og private interessenter det brede samarbejde skal sikre kvaliteten af vejledningen og understøtte en sammenhængende ensartet og koordineret vejledningsindsats til gavn for den studerende og samfundet

at der er mulighed for at det her

har fået med at det kan evalueres efter tre år og herefter

vil vi på baggrund af evalueringen gerne se på om det kan være muligt

lovforslaget på fortrinlig vis formålet er altså at skabe en ny samlet struktur for vejledning om valg af videregående uddannelse og om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse det mener regeringen er et klogt fokus der etableres én institution studievalg danmark som får ansvaret for at yde den pågældende vejledning for hele landet og den nye institution træder i stedet for den nuværende organisering af vejledning hvor syv kontraktholdere varetager opgaven studievalg danmark forventes at blive organiseret med syv afdelinger som tilsammen skal dække alle vejledningssøgende i danmark det er det samme antal afdelinger som i dag og som hidtil vil afdelingerne være placeret så vejledningen er lettilgængelig for de

vil endvidere blive oprettet et fælles sekretariat med regeringens bedre balance

ungdomsuddannelser og andre som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse vejledning af elever

ungdomsuddannelser tilbydes i vidt omfang på den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution men der er også mulighed for at søge vejledning ved en af afdelingerne med den nye institution er det ambitionen at skabe bedre rammer for sammenhæng og ensartet vejledning på tværs af landet og det skal foregå på et højt fagligt niveau det er også hensigten at give mest mulig fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasse opgaveløsningen

i forhold til fru christine antorinis spørgsmål

sådan at studievalg danmark i sin vejledning skal samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner videregående

og vejledningsorganisationer og i øvrigt inddrage andre offentlige og private interessenter men det der egentlig ligger i det er at man skal søge det tværgående samarbejde der kan sikre den sammenhæng men vi uddyber

under det kommende udvalgsarbejde og så må vi se om det rækker og ellers må vi jo kigge på det med de bemærkninger siger

om ordet er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til uddannelses og forskningsudvalget

indsigelse betragter jeg det som vedtaget

åbnet og den første der får ordet er uddannelses og forskningsministeren

de danske universiteter forslagsstillerne ønsker med beslutningsforslaget at regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår pålægges at fremsætte lovforslag om at oprette sprogcentre eller styrke eksisterende sprogcentre på de danske universiteter disse centre skal blandt andet udvikle kurser i dansk for udenlandske ansatte og studerende tilbyde oversættelse og sprogrevision til ansatte forskere og være i tæt samarbejde med den sprogtermbank som forslagsstillerne med beslutningsforslag

i lønudgifter til centerets ansatte og udgifter til administrativ understøttelse for i alt otte universiteter vil det altså kræve en finansiering på tyve million kroner lad mig endnu en gang understrege for vi har jo drøftet dele af det her spørgsmål før at jeg deler forslagsstillernes holdning til vigtigheden af at værne

det danske sprog og lad mig også endnu en gang understrege at det er min overbevisning at folketinget kun skal lovgive i de tilfælde hvor der er et klart behov for det

en rapport fra to tusind og tretten udarbejdet af nordisk gruppe for parallelsproglighed viste at alle otte universiteter i danmark dengang forholdt sig til universitetets sprogpraksis inden for både undervisning forskningsformidling og administration det er min fornemmelse at man

allerede arbejder målrettet med det danske sprog

har jeg som opfølgning på tidligere § tyve spørgsmål fra dansk folkeparti givet udtryk for at jeg nu vil spørge universiteternes formænd og rektorer om hvordan de konkret arbejder på og med dansk som både uddannelses og forskningssprog det arbejde er i gang og jeg ser frem til at blive klogere

at understrege at jeg tilhører en liberal bevægelse der påskønner at staten kun lovgiver i de tilfælde hvor der er et behov og indtil jeg bliver overbevist om noget andet

ser jeg det sådan at universiteterne bedst selv vurderer om de har behov for et selvstændigt sprogcenter

om ministeren er enig i at forskning på alle akademiske områder bør formidles på dansk til den danske befolkning og

at denne formidling på dansk foregår og anerkendes

set også frem til institutionernes svar på min forespørgsel skulle det vise sig at det svar har en anden karakter end det jeg forventer så kigger jeg gerne på det igen

at der foregår en aktiv indsats for at sikre at den her formidling reelt foregår dansk og at ministeren er med på at i det omfang

foreligger der en anden situation end den jeg

der gør jeg har også tidligere sagt at jeg mener det er vigtigt at der findes danske udtryk for

er det her arbejde iværksat

så har et mere oplyst grundlag

deler faktisk meget de overvejelser som ministeren kom med og egentlig også de begrundelser for formålene med sprogcentrene som dansk folkeparti oplister i

er organiseret på forskellig vis og fordi de opgaver sådan som dansk folkeparti jo også beskriver det i beslutningsforslaget vil være forskellige alt efter hvilke

ikke man skal pålægge en bestemt model for sprogcentre

ikke nok om hvorfor det vil vi i socialdemokratiet stille spørgsmål om i udvalgsarbejdet

der har været desværre en diskussion på universiteterne

det har ramt ikke mindst fremmedsprogsområderne

de vedvarende nedskæringer der har været på universiteterne som jeg jo desværre må nævne at

man har kigget rundt i alle hjørner om det er årsagen til at cbs og ruc har valgt ikke ikke at have sprogcentre som de havde før ved jeg ikke men det kan vi jo få afklaret i udvalgsarbejdet

at kunne arbejde med det danske sprog både som undervisnings og forskningssprog er vigtig der er jo erfaringer at trække på og jeg synes at det

uddannelsesministeren kom med af det arbejde der allerede er i gang

en dialog med universiteterne dermed også sagt at vi er positive over for hvad der måtte komme ud af det arbejde hvis det viser sig

på lange stræk er vi helt positive over for intentionen vi synes ikke at det her er den rigtige model men tak fordi det er blevet bragt på bane her med

vil også gerne spørge ordføreren

i at det er vigtigt at forskningen formidles og

og at det er nødvendigt at der er en aktiv indsats

ordføreren så med på at vi må tage nogle initiativer for eksempel i form af krav om

om man derfra skal gå så langt

man skal bruge allerflest kræfter på at al forskning skal ud sådan at

man skal finde en balance i det her her så

med de sprogcenterfunktioner som eksisterer

er svaret at der kan være områder af forskningen

kunne formidles på dansk jeg

altså rapporter og alting der skal være på dansk men men

jeg håber ordføreren er enig i at der på alle forskningsområder bør kunne formidles

anerkender at det ikke giver mening at alt skal oversættes til dansk men noget af det der ligger i sprogcentrene det er jo også noget af den rådgivning jeg kan se at dansk folkeparti har fået i forbindelse med beslutningsforslaget er jo at der er fagterminologier

at vi taler om det samme så på lange stræk

enige i intentionen og glæder os til at se hvad uddannelsesministeren får ud af sine sonderinger med universitetsverdenen

synes det er mærkeligt ikke holder frokostpause vil jeg sige at det er en tradition at vi springer over

fra dansk folkeparti har vi den seneste tid haft lejlighed til at drøfte det danske sprogs rolle på vores uddannelsesinstitutioner

jeg understreget at vi i venstre grundlæggende deler forslagsstillernes holdning til

bare som et sprog man taler med hinanden men

som et forskningssprog og som et sprog hvor vi kan debattere udenlandske problemstillinger på et vist niveau også selv om de ikke

også gerne i dag sige at vi er enige i at vores uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i forhold til at værne om det danske sprog herre henrik dahl nævnte i en tidligere debat at det også er vigtigt at almindeligt mundret dansk ikke erstattes af dårligt engelsk ude på uddannelsesinstitutionerne alt det er vi også enige i og derfor håber jeg at dansk folkeparti vil tage del i det arbejde som ministeren også peger på der handler om at

dialog med vores uddannelsesinstitutioner om at vi skal imødegå de udfordringer vi oplever med det danske sprog på universiteterne for så vidt angår forslaget som vi behandler i dag

er det vores forståelse at universiteterne allerede i dag arbejder målrettet med det danske sprog enten gennem sprogcentre eller via andre konstruktioner som ministeren også nævnte får vi endelig afklaring på den tese i løbet af foråret hvor resultaterne af en undersøgelse af universiteternes sprogpraksis

derfra det ser jeg frem til

sikker på at konklusionerne kan danne grundlag for konstruktive drøftelser om eventuelle udfordringer på de danske universiteter også sådan at vi ikke skal ud

detailregulere når det ikke er nødvendigt at detailregulere for venstre er det et bærende princip at vi afholder os fra at lovgive på områder hvor der ikke behov for det og jeg mener ikke at der er noget der tyder på at vi er der endnu det betyder ikke

selvstændige sprogcentre det må være det enkelte universitet der bedst vurderer om man har behov for et selvstændigt sprogcenter eller om om man ønsker at arbejde med sprog i andre konstruktioner

jeg meddele at venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget men håber at vi blandt andet sammen dansk folkeparti kan drøfte andre initiativer der kan styrke dansk som undervisnings og forskningssprog

de tiltag som måtte være nødvendige hvis vi kan se at der rent faktisk ikke sker

hvis der når kortlægningen af det her er på plads

behov for at man ser nærmere på det så er det noget vi vil gøre

at styrke sprogcentrene på universiteterne

kan både være med til at højne de studerendes danskfærdigheder men giver altså også en indgang

den akademiske sprogbrug og det er særlig vigtigt i dag hvor vi heldigvis også har mange studerende som

kommer fra fra ikkeakademiske hjem eller

hjem med med knap så meget faglitteratur i bogreolen så på den baggrund synes

forslaget er at der bliver en for stram politisk regulering af hvordan

universiteterne skal organisere sig og at der ikke

med til at støtte de her sprogcentre man må bare sige at vi lige nu desværre står i en virkelighed hvor der bliver skåret meget meget voldsomt ned på universiteternes økonomi regeringen fjerner med støtte fra dansk folkeparti årligt to procent

jeg tror da helt klart at det er en del af grunden til at der nu nogle steder er blevet lukket ned for sprogcentrene

om at man sparer alle de steder

man kan

i den udstrækning at at beslutningsforslaget her ikke tilstræber at finde flere penge til universiteterne

de øvrige partier og finde en løsning

der også indeholder noget økonomisk støtte til at prioritere sprogcentrene så vil vi fra enhedslistens side rigtig gerne være med til det

beslutningsforslag b tre og tres ønsker forslagsstillerne at regeringen fremsætter et lovforslag om at oprette sprogcentre eller styrke eksisterende sprogcentre ved de danske universiteter

i perioden fra nitten halvfems

var jeg enten lærer ved diverse højere læreanstalter eller censor ved de samme læreanstalter og i den periode oplevede jeg noget som man faktisk uden at overdrive kan beskrive på en måde der tit

at en indfødt dansker som gik på et dansk universitet kunne finde på at sætte komma foran at plus infinitiv eller at vedkommende var usikker på forskellen på infinitiv og præsens nu er det ganske og aldeles almindeligt

halvfemserne var der kun få studerende som var usikre i brugen af fremmedord og brugen af faste vendinger nu er det også helt helt almindeligt

retter en stak opgaver spørgsmålet er selvfølgelig

det er kommet dertil det tror jeg der er mange årsager til tidligere skulle man for eksempel kunne latin for at få lov til at beskæftige sig med de humanistiske fag i gymnasiet og det er jo et voldsomt forfald som jeg dybest set stadig væk er rystet over altså at man ikke skal kunne det skiftende regeringer har i lang tid arbejdet for at alle og enhver skulle kunne komme ind på gymnasiet og de har også arbejdet for at det ikke skulle være alt for svært og anstrengende at gå på universitetet og det kan man selvfølgelig alt sammen mærke

skriftligt dansk så der er ikke nogen tvivl om at problemet eksisterer men spørgsmålet er så om man skal oprette sprogcentre for at komme problemerne til livs

hvis jeg skal være helt ærlig og det skal jeg vel når jeg står på folketingets talerstol så

hvis man skal skrive et korrekt og levende dansk

udspringer det altså bedst af nogle gode vaner som man har grundlagt i de små klasser i grundskolen derfor ville det være bedre at

insistere på grammatik og staveord i folkeskolen højere adgangskrav til gymnasiet og højere krav for at komme ind på universitetet end at doktorere på elendigheden med sprogligt hæfteplaster og grammatisk panodil efter at man er optaget på universitetet desuden har jeg

venstre har givet udtryk for nemlig at universiteterne bør have en meget betydelig frihed til at organisere sig selv sådan som de nu opfatter det mest hensigtsmæssigt derfor vil jeg gerne

de tanker der er bag forslaget og vi vil meget gerne have flere drøftelser af hvordan vi kommer problemerne til livs

skal man være dygtig til dansk starter det længe før man når til universitetsniveauet det her handler jo så også

det handler også om at opretholde

og forskningsområder på dansk

er om man fra las side vil være med

der er behov for at sikre at man også gør noget

dansk skal være et sprog der kan det hele og at man altså også skal have forskning på højeste niveau på dansk går meget langt tilbage det var jo selveste hc ørsted

dansk forskningspolitik i to hundrede år og det vil vi bestemt

vil vi gerne se den her rapport først og så må vi finde ud af hvordan vi rent praktisk respekterer universiteternes selvstændighed men også sikrer at

at vi jo er enige om at den tradition som har været der rigtig længe

den er udfordret i hvert fald som som jeg ser verden

sagde i sin ordførertale at der er nogle ting der udfordrer det så jeg håber vi kan forenes i at finde veje til at sikre at det her så kan lade sig gøre

jeg synes det er vigtigt at vi også inddrager universiteterne for det er jo klart at det sprog man konkurrerer på internationalt er engelsk og det sprog man har meget forskningssamarbejde

er selvfølgelig også noget der skal respekteres samtidig med at vi også har et bredt ønske som jeg hører alle ordførerne sige om at at dansk bør være et sprog på hvilket man kan udtrykke

rigide regler herinde fra christiansborg regler som indskrænker den enkelte institutions frihed til selv

vi vil meget gerne øremærke flere midler til uddannelse og forskning men vi synes

set ikke vi skal bestemme præcis hvad den enkelte institution skal bruge

oprettelse af sprogcentre det tror vi stadig væk på at de ved bedst selv da danmarks uddannelsesinstitutioner i dag er pålagt store besparelser vil det svare til at tvinge institutioner til at prioritere

som de ikke har såfremt institutionerne ikke vil kunne være sikre på at få et større statsligt tilskud i beslutningsforslaget lægger forslagsstillerne særlig vægt på danskkundskaber og ja danskkundskaber er vigtige

eller hvis institutionerne nu selv fandt midler til at

det være med et andet og bredere formål end bare det som forslagsstillerne fremsætter det skulle ikke primært være for at styrke underviseres og studerendes danskkundskaber det skulle være for at styrke deres sprogkundskaber og dermed også engelskkundskaber spanskkundskaber kinesiskkundskaber eller hvad der skal til på den enkelte institution når man læser beslutningsforslaget

får man det indtryk at formålet med at oprette sprogcentrene er at de primært skal understøtte danskkundskaberne forslagsstillerne bruger selv københavns universitet som det gode eksempel i deres beslutningsforslag

der rigtigt nok arbejder på at styrke blandt andet danskkundskaber dette sprogcenter skal dog ifølge

egne beskrivelser skabe sprogkurser der er skræddersyet til de forskellige behov der er på universitetet et af de seneste projekter er at kvalitetssikre engelskkundskaber for alle de forskere der underviser på engelsksprogede uddannelser på

uanset om det handler om selve oprettelsen af et sprogcenter eller hvorvidt undervisningen på dette sprogcenter primært skal baseres på dansk så meget vil vi simpelt hen ikke blande os og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

alle områder bør kunne formidles på dansk til den danske befolkning og om ordføreren er enig i

behov for at understøtte at denne formidling på dansk foregår og anerkendes og at

vi har fokus på at dansk er et levende forskningssprog og jeg synes

vi arbejder med sprogkundskaber generelt men at kunne gå ind og sætte fuldstændig firkantet op at al forskning skal formidles på dansk punktum nej

der foregår kunne formidles på dansk

det er altså for rigidt at stille det op vi lever i en en globaliseret verden dansk er et levende sprog så vi skal passe på at vi ikke sætter

fru sofie carsten nielsen radikale venstre

uden for dette lokale der følger med i den her debat

en ordentlig substantiel måde

derfor vil jeg også gerne rose ministeren

måden at gøre det her på

synes jeg er den helt rigtige måde for vi skal ikke

hvordan universiteterne skal organisere sig og på hvilken måde de skal tage sprog alvorligt og netop sikre at vi har et levende

er et svært sprog

og begejstres over det det kræver selvfølgelig

videnskabeligt sprog så derfor synes jeg at ministerens tilgang

også at være klar til at levere det som jeg ikke tror er lovgivning men i højere grad ressourcer for at det kan

derfor går vi videre til fru tina boel fra socialistisk folkeparti

er sfs mål at de danske universiteter sikres gode vilkår som gør dem i stand til at uddanne dygtige kandidater og levere banebrydende forskning vi har mange dygtige danske professorer forskere og lektorer men i vores globaliserede verden er det også bydende nødvendigt at vi kan tiltrække kloge hoveder fra udlandet at tilbyde sprogundervisning til udenlandske undervisere kan være med til at gøre danmarks universiteter endnu mere attraktive som forsknings og arbejdsplads uden for vores egne landegrænser fordi vi dermed kan lette formidlingen for de udenlandske ansatte

og derfor vil vi gerne rose forslagsstillerne for oplægget til at universiteterne selv disponerer over rammebevilling og har indflydelse på det enkelte sprogcenters udformning det er helt centralt for sprogcentrenes succes at de er lokalt forankret og tilpasset situationen på det enkelte universitet

universiteterne er allerede presset på økonomien og derfor er det nødvendigt at institutionerne bliver sikret en ordentlig rammebevilling sf tror på at det er godt givet ud sprogcentrene vil ikke kun være en fordel for de udenlandske ansatte og studerende men også for danske studerende

og særlig for studerende der kommer fra

og her kan centrenes sprogrådgivning være en hjælpende hånd så sf er umiddelbart positive over for beslutningsforslaget og vi ser frem til det kommende udvalgsarbejde

af sprogcenter på alle landets universiteter i det konservative folkeparti er vi enige i at det er vigtigt at akademiske danskkundskaber fortsat understøttes på universiteterne det er dog svært at se hvorfor det skulle hjælpe noget at tvinge universiteterne til at oprette sprogcentre når en række af dem allerede har valgt at nedlægge dem universiteterne opererer forskelligt

har selv de bedste forudsætninger for at kunne vurdere hvordan de bør tage sig af arbejdet med sproget af samme grund ser vi også frem til den undersøgelse som ministeren også var inde på og som i foråret fra uddannelses og

arbejde med sproget derfor kan det konservative folkeparti ikke støtte

en god debat her i salen om b tre og fyrre dansk folkepartis beslutningsforslag om indførelse af obligatoriske dansksprogede fag på de engelsksprogede uddannelser

og debatten her i dag understreger for mig at der er en bred enighed om og anerkendelse af at vi skal tage sikringen af og fremtiden for det danske sprog alvorligt og at der er brug for en aktiv indsats for at sikre at vi fortsat har dansk som et levende

i sådan en indsats i det forslag vi diskuterer i dag handler det for os om at oprette sprogcentre og styrke de allerede eksisterende sprogcentre på hver enkelt af de danske videregående uddannelsesinstitutioner den enkelte uddannelsesinstitutions sprogcenter har til hensigt at højne de studerendes faglige kvalifikationer

dansk men også at forbedre de studerendes forståelse af og navnlig

og det er altså en fordel at kunne skrive i de særlige akademiske genrer på sit modersmål før man går i gang med at lære at skrive det på et sprog som man ikke mestrer helt så godt centrene skal også kunne fungere som

i deres formidling på dansk

den langsigtede hensigt med at etablere sprogcentrene og en tilhørende sprogtermbank som vi også på et senere tidspunkt kommer til at

på dansk på baggrund af den debat vi har

en betænkning som jeg håber vil kunne bakkes op af et bredt flertal for jeg konstaterer at der ikke umiddelbart er støtte til

vi har beskrevet i forslaget men samtidig

hører jeg også en bred enighed om at

er behov for en systematisk indsats så den uenighed der

om hvordan vi styrer indsatsen kunne vi måske finde en vej

jo mener man er nødt til at have hvis man skal arbejde systematisk med et område uanset

eller eller organisation man i øvrigt er og det kunne kombineres med overordnede målsætninger

blandt andet at man sikrer at der kan blive formidlet på dansk på alle forskningsområder

så jeg ser en vej i forhold til at sikre

skal være frihed til at finde metoderne og de praktiske veje på de enkelte institutioner det vigtigste for mig og dansk folkeparti er faktisk at vi ikke bare ser passivt til men at vi herindefra skubber aktivt på i en indsats for at lette og understøtte undervisningen og formidlingen på dansk og det glæder jeg mig over

opleve en enighed om her i tinget i dag

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til uddannelses og forskningsudvalget hvis ingen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

da herre kenneth kristensen berth er forhindret i at deltage har vi dispenseret

forretningsordenen ved at herre jens henrik thulesen dahl går ind som forslagsstiller selv

han formelt set ikke er på forslaget forhandlingerne er åbnet

problemstilling i forslaget pålægges regeringen at indføre et midlertidigt stop for studielån til udenlandske studerende der lægges op til at vi først skal genoptage tildelingen af studielån når den danske stat kan inddrive misligholdt studiegæld nemt og omkostningseffektivt i de øvrige eu eøs lande forslagsstillerne begrunder forslaget med

på grund af samarbejdet i eu at danmark skal stille gratis uddannelse

og studielån til rådighed for eu eøs borgere på linje med danske statsborgere og derfor bør den europæiske union også forpligtes til at gøre det muligt for de danske skattemyndigheder at inddrive studiegæld der ikke er blevet betalt tilbage også når den udenlandske

er rejst ud af landet

det er en hjørnesten i det indre marked og en forudsætning for vækst og beskæftigelse i europa og danmark men det er ikke meningen at unge fra resten af europa skal rejse til danmark for at få en gratis uddannelse

su lån og så rejse hjem igen så snart de er færdige med

ikke rimeligt og det er uacceptabelt at udenlandske studerende rejser ud af landet uden at betale gælden tilbage igen unge fra andre eu eøs lande skylder hundrede og fem og halvtreds million kroner i misligholdt

su lånegæld det tal er for højt men også der skal vi være opmærksomme på proportionerne for lige nu i forhold til den misligholdte

nemlig fire milliard kroner så i sin moralske tilgang til det her skal man også huske at påpege som jeg husker den navnkundige fru birthe rønn hornbech engang bemærkede til klaus riskær pedersen

på at vi skal betale vores købmandsregninger når vi ser på de unge som ikke længere bor i danmark så tegner de danske

også for langt den største del af den misligholdte su lånegæld mens eu eøs borgere i udlandet skylder firs million kroner i misligholdt su lånegæld

ikke herske tvivl om at når unge mennesker fra andre eu lande kommer til danmark og får adgang til gratis uddannelse

su lån tilbage igen så derfor skal vi styrke indsatsen for at inddrive misligholdt

udenlandske statsborgere uanset hvor skyldneren måtte bo for mig er det afgørende at det danske su system ikke bliver et lovløst område hvor man kan efterlade sin gæld ved grænsen vi må kunne forvente at både danske og udenlandske studerende betaler deres su gæld samtidig kan jeg heller ikke stå inde for et su system der udvikler sig til et lovløst område i eu retlig forstand altså hvor vi diskriminerer unge fra de andre eu lande i strid med de grundlæggende rettigheder der følger af eu retten og retten til fri bevægelighed

end danske statsborgere der vil være tale om en forskelsbehandling som ikke er forenelig med eu retten det vil heller ikke være fornuftigt vi må holde os for øje at vi i danmark nyder godt af at modtage udenlandske studerende ligesom vi nyder godt af at danske studerende på samme måde kan vælge at tage en uddannelse i et andet eu land og der er heldigvis andre virkningsfulde måder at gå til problemerne på skatteministeren og jeg har derfor i dag præsenteret et samlet udspil af initiativer der skal medvirke til at vi får inddrevet den su gæld fra udlandet som folk nu engang skylder initiativerne fordeler sig på to spor et nationalt og et internationalt på det nationale plan oprettes der for

det første en særlig enhed under skatteministeriet i den kommende gældsstyrelse enheden skal arbejde målrettet med skyldnere i udlandet og med at få deres gæld til danmark inddrevet

som led i den indsats vil der kunne igangsættes et samarbejde med private inkassofirmaer med afdelinger eller samarbejdspartnere i udlandet som kan kontakte skyldnere for at inddrive gælden i de tilfælde hvor rykning for gæld har været forgæves

gæld ved domstole i danmark med henblik på at opnå domme som kan tvangsfuldbyrdes i andre eu lande via reglerne i den såkaldte bruxelles i forordning hvis forordningen ikke kan anvendes i forhold til

su lånegæld vil der som et alternativ blive set på muligheden for at lægge sag an direkte ved domstolene i skyldners bopælsland på det internationale plan arbejder regeringen for det første på at styrke det nordiske samarbejde om gældsinddrivelse så det også omfatter

su gæld det er nemlig sådan at størstedelen af de

der ikke betaler su gæld tilbage kommer fra vores nabolande så et styrket nordisk samarbejde vil løse en væsentlig del

problem dansk folkeparti har rejst for det andet undersøger vi også mulighederne for at indgå bilaterale aftaler med relevante lande om gensidigt samarbejde om inddrivelse det kunne være lande som tyskland storbritannien og polen konkret vil det betyde at det pågældende land forpligter sig til at hjælpe skat med at inddrive

su gæld endelig bliver vi ved med at undersøge muligheden for en fælles eu løsning

ved at opbygge alliancer med lande der har lignende problemer med at inddrive gæld i andre eu medlemsstater men der bliver jeg jo altså nødt til at sige at vores retsforbehold gør at det ikke nødvendigvis er en løsning der ligger lige

at tage tid det kan være fristende at lukke kassen i trække i håndbremsen over for udenlandske studerende men vi skal leve op til vores eu retlige forpligtelser og handle i respekt for de grundlæggende rettigheder som følger af eu retten

og danske statsborgere i fantastisk mange henseender nyder godt

der hvor jeg selvfølgelig synes at det halter lidt er

og som i enhedslistens øjne i princippet må

indføre et midlertidigt stop for

en aftale med det er sådan jeg vil

dreje det rundt for det er klart at de lande vi har en aftale med selvfølgelig ikke skal straffes altså der hvor vi har muligheden for at inddrive gælden er det jo helt fint men det synes jeg ikke

ministeren forholder sig til samtidig siger ministeren jo at når det drejer sig om eu

meget lange udsigter måske kan det slet ikke lade sig gøre at få en eu aftale fordi vi har et retsforbehold og det

tager så forfærdelig lang tid i det system så vil ministeren ikke ligesom starte med

at vi har to problemer her det ene er at vi mangler et rigtig effektivt redskab og det andet problem er

det er jo eu der bestemmer reglerne for hvilke eu borgere der skal have adgang her i landet men vi har ikke mulighed for at inddrive gælden

igen vil sige man skal se proportionerne i altså vi har en meget heftig diskussion om det her som reelt set drejer sig om firs million kr men det faktum at danske borgere skylder

og har misligholdt gæld på mellem fire og knap fem milliard kr fylder ikke og jeg synes at det er med det afsæt og de værktøjer vi så har lagt frem mener vi

det andet er så spørgsmålet om om eu er problemet eller løsningen for mig at se er eu løsningen på dansk velstand

er indrettet på en måde som så skaber nogle af de her problemer vores problem er vores lovgivning jeg mener ikke det

som regeringen har offentliggjort i dag og det er jo nogle

alle folketingets partier har været med i drøftelser om at der skulle laves nogle ting og og været enige i at det var en god ting hvis

er eu da en del af problemet lad os lige lægge den store eu diskussion til side her er eu da helt klart en del af problemet

det er eu der bestemmer hvilke eu borgere og hvor mange der skal have adgang til dansk su det er ikke det danske folketing der bestemmer det så enkelt er det men samtidig har kommissionen klart sagt det

og ministeren tilføjer hvad der sikkert er rigtigt at måske kan det slet ikke løses fordi vi har

et mere effektivt redskab i forhold til den del

men det er nok en ren tilfældighed at det

selv om vi nu går ind og accepterer at eus regler siger at det her

findes der mig bekendt inden for det juridiske område et nødretsbegreb nødret er der hvor man tilsidesætter loven

vi har at gøre med her vi har en gæld som vi ikke kan inddrive

så er ministeren ikke enig i at det må kunne betegnes som nødret at sætte en prop i det hul hvor pengene fosser ud indtil der findes en løsning indtil man får lavet de her aftaler og indtil

har et system så man kan sikre at vi kan få

hvis det skal tages i anvendelse jeg anerkender dets eksistens bestemt

hvis der er borgerkrigslignende tilstande eller fare for den offentlige fred

skal argumentere over for andre lande med at have nogle særlige undtagelser eller lave om på reglerne

at vores egne statsborgere heller ikke betaler det de skylder og

et meget større omfang

synes vi er der hvor herre jens henrik thulesen dahl

hvis vi har et system hvor vi låner folk der så kan rejse ud af landet

og det en trafik som vi bør stoppe

for muligheden for de her lån indtil vi har en aftale med de enkelte lande

og det ville for mig at se være rigtig sund fornuft det ved jeg godt ikke nødvendigvis meget med eu at gøre men alligevel kunne ministeren måske tænke sig

ramme for et mindre land som danmark

også at kunne høres internationalt og i øvrigt få et fælles regelsæt men vi står i den problemstilling for eksempel retsforbeholdet at nogle jo mener at danmark

vil give andre lande den samme rettighed det var jo det der var problemet med dele af de akter som

mente vi skulle stemme nej til i forbindelse med med afstemningen om blandt andet europol derfor

med al tænkelig respekt for den fremragende ordfører for dansk folkeparti med hvem jeg har et godt samarbejde helt at tage seriøst at her ønsker man knageme og nej

at vi skal arbejde seriøst med den pågældende problemstilling og det gør vi så vi lægger en langsigtet strategi for at få eu til at forholde sig til det her søger samarbejde med de nordiske lande der hvor problemet er størst

private inkassofirmaer jeg tror vi vil nå langt med

den her problemstilling har der været arbejdet seriøst med i temmelig lang tid og det

jens henrik thulesen dahl bør være ærgerlig over

synes det er en vigtig problemstilling dansk folkeparti har rejst og vi har arbejdet knaldhårdt for at prøve på at tilfredsstille

fuldstændig urimeligt det er utåleligt

en hån imod skatteyderne det er en hån imod de studerende i danmark som betaler som betaler af på deres

det er sådan set ikke i orden mere behøver man sådan

derfor er det helt afgørende at sige hvad

gøre ved det her der er bilaterale aftaler med de lande det drejer sig om og det er jo ikke nogle bananrepublikker vi taler om men det er vores nabolande der er velordnede samfund og der må vi have nogle bilaterale aftaler og når det gælder det nordiske område jamen så lad os da bruge nordisk råd som platform til at få styr på det internt imellem de nordiske lande vi ligner hinanden på en masse områder og lad os

for det nordiske område og så i øvrigt gå

eu sporet men ikke løbe blind på det men sagen må være at hvis vi har et europæisk samarbejde hvor

mulighed for at man kan studere og man kan arbejde på tværs af landegrænserne så må det være et krav til kommissionen og til de beslutninger der bliver taget i eu

som er grænseoverskridende det kan jo ikke nytte noget at rettighederne for den enkelte går over landegrænserne mens rettighederne

initiativer som regeringen har præsenteret i dag vi mener det er vejen frem og så må vi have det her

mange penge så den opbakning

det betyder selvfølgelig også at vi ikke kan bakke op om forslagsstillernes forslag om bare

stoppe vi går den anden vej ud fra de argumenter jeg har brugt og som sådan set også ministeren

eu så kan vi da indføre den model i forhold til tredjelande hvad skulle problemet være ved det og er ordføreren ikke enig i at hvis vi indførte sådan

så ville det være et yderst effektivt redskab

selvfølgelig skynde sig at lave en god aftale med os og så er problemet

er eu en del af problemet fordi eu reglerne gør

studerende der skal komme fra eu lande

eu samarbejde er halvt i den forstand at vi har bygget nogle rettigheder ind som du ikke i tilstrækkelig grad

det skal du arbejde for men vi parkerer

i nordisk råd mellem landene i norden aftaler at gøre noget ved det her af bilaterale aftaler med de lande

antal studerende som ikke har betalt deres gæld tilbage det er tyskland det er england det er de nordiske lande og så videre så lad os koncentrere os om den del men det ændrer da ikke det grundlæggende synspunkt at de fordele som vi

i et europæisk samarbejde ikke kan have nogle huller med hensyn til at vi også meget gerne vil have

af for eksempel gæld eller rettigheder

taler om de lande uden for

vil der være gode muligheder til dem kan man jo bare

indføre et sådant midlertidigt stop hvis ikke vi får en fornuftig aftale den skal selvfølgelig også gælde os det skal være en gensidig aftale om at vi skal hjælpe dem med at inddrive

gæld hvis det er danske studerende i udlandet der skaber et problem det er klart det er nemt at løse i forhold til eu altså

at kommissionen kan tage sig sammen til engang at løse det her måske kan

vi skal gå efter men det ændrer da ikke ved det principielle i synspunktet om at vi er nødsaget til i en eu sammenhæng at få sagt

gælder det samme når vi diskuterer arbejdsmarkedspolitik

for dem der kommer til os og skal arbejde

men det er jo en større og lidt længerevarende

diskussion og et større slagsmål i en europæisk sammenhæng og der kan vi bare ikke deponere den her sag

godt forfølge et eu spor parallelt men vi går den anden vej det er det vi anbefaler og det

de spor og alle de ideer der ligger i regeringens udspil

men indtil det måtte kunne lade sig gøre hvorfor så

vi ikke skulle gøre det samtidig med at man selvfølgelig kan arbejde

man kan jo altid vælge om man vil have en strategi hvor man går efter en konkret løsning eller om man vil hugge bremsen i

det er to forskellige arbejdsmetoder og min anbefaling er at vi i stedet for

jo foreligge en ny situation men vi vælger det

de spor der ligger i regeringens udspil og samtidig sige at indtil vi har nogle løsninger på det kan de unge fra

su lån så kan det

bare skal give lån til nogle der ikke betaler dem tilbage så

herre mads fuglede værsgo

tak for ordet også tak til forslagsstillerne for at rejse denne vigtige debat jeg vil meget gerne understrege at vi i venstre deler bekymringen og ser med alvor

udenlandske studerende som kommer til danmark og nyder godt af en gratis uddannelse og som tilmed får mulighed for at optage su lån det er ganske enkelt fuldstændig urimeligt at danske skatteydere skal betale for udenlandske studerende der ikke betaler deres gæld til det offentlige

det er vist tydeligt for enhver at vores udfordringer med inddrivelse af

su gæld er en meget kompliceret sag hvor der ikke findes nogen hurtige eller enkle løsninger hos venstre er vi meget opmærksomme på at der skal styres uden om løsningsmodeller som blot erstatter et problem med et andet

uden om den løsningsmodel det ville være

ved at begå en ny uret vi mener ikke at svaret på gældsudfordringerne er at bryde med de grundlæggende rettigheder der følger af eu retten og retten til fri bevægelighed i eu dansk folkepartis forslag om at stoppe midlertidigt for studielån

udenlandske studerende vil stille andre eu

end danske statsborgere

med andre ord være tale om forskelsbehandling som ikke er forenelig med eu retten løsningen skal derfor findes et andet sted

initiativer som skatteministeren og uddannelses og

i dag har præsenteret også selv om det kom så sent at jeg måtte være længe oppe for at

som ministeren også redegjorde for fordeler udspillet sig på et nationalt og et internationalt spor

det indeholder en række konkrete initiativer og jeg ser frem til at der arbejdes videre med det og håber at vi med det kan løse meget af den her problemstilling jeg har sådan set forståelse for forslagsstillerne og jeg vil gerne understrege at vi deler frustrationerne men vi er nødsaget til at finde

holdbar og konstruktiv løsning der ikke bryder med de aftaler som vi selv har været med til at indgå det står vi os bedst ved på den baggrund skal

om at unge studerende får et su lån som de godt kan kalkulere med

skal betale tilbage og så har vi danske unge studerende

su lån som de godt kan regne med bliver opkrævet

end den hvor vi siger at de unge der kommer fra lande hvor vi godt

det ville da være den rimelige

er på området forsøger at udvide det så

vi kan få inddrevet den her gæld sådan at den gæld som danskere skal svare

sagde at indtil vi får de her ting på plads

i håndbremsen nødret er jo et juridisk udtryk for talemåden at nød bryder alle love men nødret er

som kan løse problemet i stedet for og derfor har vi jo en række initiativer som netop er

at indføre noget som vi ved vil være i strid

det er rigtig fint at udlændinge kan komme her til landet for at studere vi synes såmænd også det er fint hvis nogle af dem vælger at blive boende og får så meget tilknytning at de også søger dansk statsborgerskab vi skal ikke være et lille lukket land vi kan lære noget af de fremmede ligesom de forhåbentlig også kan

af os vi synes også det er fint at udlændinge kan opnå ret

sådan som vi jo gør i forhold til udlændinge fra tredjelande men der skal være orden i tingene og det er der ikke baggrunden for det forslag

de danske skatteydere en hel del penge jeg blev lidt forvirret over ministerens tal og måtte lige tjekke nogle svar vi har fået og jeg er altså kommet frem til

kroner i su lån som ikke er blevet betalt tilbage af udenlandske studerende og at

tilsammen skylder en hundrede og tre og tyve million

det der hedder misligholdt su gæld

svaret på spørgsmål en hundrede og fire og tres vi kan jo også konstatere at gælden er voksende og hvad værre er må vi konstatere at den danske stat åbenbart ikke har effektive inddrivelsesmuligheder og det er da trods alt positivt at

det er jo dejligt at vi kan diskutere hvad vi så gør så har vi

specielle problem i forhold til eu at

konstatere at det ikke er det danske folketing der styrer reglerne for hvor mange eu borgere og hvilke

at nogle ganske få timers arbejde om ugen kan give status af det

eu sprog hedder vandrende arbejdstager og når man opnår

har man ret til dansk su problemet er jo så også at kommissionen åbenbart er ret ligeglad med om vi har mulighed for at inddrive

misligholdte gæld det kan måske komme på tale om fire fem år hvor det måske måske ikke kan komme med i en eller anden revision af en forordning måske kan det slet ikke lade sig gøre

som ministeren antyder på grund af retsforbeholdet det er jo simpelt

enhedslisten bemærket at ministeren her til morgen har orienteret om en række initiativer som han vil sætte i værk

vi synes de er udmærkede enhedslisten har deltaget i drøftelsen af de initiativer

godt at de bliver sat i værk men det er altså vores opfattelse at de

så effektive som det princip der foreslås her af dansk folkeparti og som vi så synes er et udmærket forslag vi synes det er en god idé at indføre et midlertidigt stop for studielån til udenlandske studerende til der kommer en effektiv løsning på de problemer enten i form af nogle gensidige aftaler om gældsinddrivelse med de enkelte lande eller når det drejer sig om eu lande med nogle klare fælles retningslinjer så bliver der sagt jamen det vil jo bryde med eu lovgivningen ja det er da muligt

engang imellem i det her folketing sætte nogle ting i værk som ville sætte skub i systemet jeg tror det er

sige her har vi altså et problem som eu har skabt for os

må vi jo selv tage nogle mere effektive skridt vi kan ikke bare gå og vente på at vi får eu systemet til at løse et problem som vi

kan løse så bliver der sikkert en farlig ballade og domstolen og hvad ved jeg lad os dog tage det når det kommer i stedet for på forhånd at pålægge os al den der underdanige

vi af frygt for at eu måske vil skælde ud på os

foretage noget som faktisk er helt rimeligt i alles øjne vi har bare nogle forudsætninger vi gerne vil have opfyldt for at vi kan støtte det her forslag jeg håber ikke

dansk folkeparti er uenige men det er lidt vigtigt for os at få understreget

har vi lavet en aftale med åbne øjne og den skal vi stå ved forslaget skal ikke ramme herboende flygtninge og deres familier

danmark eventuelt allerede har en aftale om inddrivelse af misligholdt studiegæld det tror

lånemuligheden skal derfor genoptages for udenlandske statsborgere

herre henrik dahl værsgo

bringer dansk folkeparti et meget vigtigt problem på banen i dag er der alt for mange udenlandske studerende som misligholder eller

deres studiegæld det er både dyrt umoralsk og irriterende og derfor går det selvfølgelig ikke an skal man så indføre et midlertidigt stop med de komplikationer i forhold til eu og eøs som ministeren allerede har gjort rede for eller skal man bakke op om den vifte af initiativer der også er blevet gennemgået der synes jeg at

folketinget skal gå den vej som regeringen foreslår fordi det vil medføre at gælden bliver inddrevet samtidig med at vi bliver sparet for de

dansk folkeparti har beskrevet er væsentligt og at der skal gøres en indsats men da vi så samtidig også bakker

handler jo også om et midlertidigt stop indtil

spekulere lidt over hvad liberal alliance egentlig mener da vi kom med forslaget

ville det vel være en glimrende løsning her og nu

nogenlunde godt inde i sagerne inden de udtaler sig om dem så hvad hvad folk der ikke er ordførere har lyst til at sige

den

alliance mener på de her områder men sådan rent løsningsmæssigt

ordføreren som om man så det at nu kom de her tiltag og så har vi

en løsning lige om lidt det synes jeg

ville det ikke være grundlæggende fair og rimeligt

med ordførerens ord sjofler deres studielån at sige

kan ikke få lån indtil vi får de

at gå med livrem og seler og sikkerhedssko og beskyttelseshjelm

artikel jeg har læst af sekstende januar to tusind og atten at liberal alliances skatteordfører joachim b olsen kalder dansk folkepartis forslag for

umiddelbart fornuftigt så hvad

mener det som uddannelsesordføreren lige har sagt

han over en måned siden

reageret på eller skyldes det i virkeligheden at

skatteordføreren kom til at sige det som egentlig er liberal alliances holdning men at man efterfølgende har fået at vide af en eller anden relevant minister at nu sidder man i regering

liberal holdning til

alle mulige internationale regler og tage chancen og skidt med at der er en procesrisiko og vi gør det bare og gung ho

for eksempel integrationsministeren og den måde som hun forvalter sit embede på så vi er da glade for at at enhedslisten nu er slået ind på en stil med sådan

problemer der måtte være men hvis jeg havde set

nu overså jeg den her så havde jeg nok lige gjort anskrig

gæld fra udenlandske studerende der ikke bliver i danmark efter endt uddannelse men i vores optik er der ikke nogen nemme hurtige løsninger på den problematik men derimod langsigtede og holdbare løsninger som ligger i at vi går ind der hvor vi har lavet reglerne nemlig os alle sammen i eu og forbedrer reglerne på det område løsningen er ikke at vi bryder de forpligtelser vi selv har været med til at indgå med åbne øjne

ligger i at vi fortsætter der hvor regeringen også

så synes jeg det er vigtigt at få flere perspektiver ind

et problem at vi ikke kan få de penge ind men når vi ser på hvad der generelt set skyldes i

ministeren var inde på så har vi

hvis de studerende flytter fra danmark efter endt uddannelse men

så hvad med at arbejde på at få flere til at blive

et andet forslag fra dansk folkeparti jo netop nævner

det er også en proaktiv måde at gå ind i

så skal vi også huske på at de mange studerende

bliver i danmark er en rigtig god forretning som sådan for danmark det ved vi

rapport der kom fra tænketanken europa i to tusind og seksten særlig peger de jo så på at studerende fra østeuropa er en rigtig god forretning for os

henvises eksplicit til stigningen af udenlandske studerende fra rumænien men vi kan jo se af svaret

tyskland island sverige og norge er nogle af de lande hvorfra der er suverænt flest udenlandske studerende

det faktisk kun otte og tyve rumænere

forskellige tal man vælger at putte ind i bemærkningerne til sådan et beslutningsforslag

selvfølgelig frustrationen over at der er noget gæld der bliver misligholdt det skal vi gøre noget ved det skal vi gøre noget ved de steder hvor udfordringen er og det vil sige i eu hvor vi sammen

medlemslande går ind og får ændret de her regler det er regeringen i gang med at presse på

det skal vi selvfølgelig bakke op om fra folketingets side

de her debatter ikke kommer til at mistænkeliggøre og dæmonisere de mange udenlandske studerende som faktisk søger til danmark for at dygtiggøre sig

og det er fru sofie carsten nielsen værsgo

det er jo helt utilstedeligt ikke at betale sin gæld sådan er jeg

amoralsk men det viser vel nogenlunde at gruppen af amoralske mennesker er sådan pænt konstant uanset hvilken baggrund de har det skal vi selvfølgelig sætte

uddannelsesministeren og skatteministeren har meldt en række konkrete initiativer ud dem bakker vi op i radikale venstre gæld skal inddrives og vi skal gøre det på alle de måder vi kan komme til

et samarbejde med andre det giver mest mening når det er på tværs af grænser og derfor ærgrer jeg endnu en gang over det

gældsinddrivelse det er ikke eus skyld

fordi vi har et retsforbehold som herre finn sørensen og hans parti har støttet

drage konsekvensen af og så se om vi kan lave så mange aftaler som overhovedet muligt jeg forstår at udspillet fra

og skatteministeren er der blive arbejdet for og det bakker vi fuldt og varmt

eus skyld det er er eu regler der gør at vi ikke selv bestemmer hvor mange udenlandske studerende fra eu eøs lande vi skal give su lån til men det er vores egen skyld at vi har tilsluttet os de regler og det er også vores egen skyld at vi ikke benytter os af et helt indlysende ganske enkelt

er jo en opgørelse af hvor helt utrolig mange fordele der er blandt andet for danske studerende ved at være med i den europæiske union som giver

hav af fordele i forhold til

hvor mange udenlandske eu eøs borgere vi vil give studielån til og hvilke regler der skal gælde og at vi dermed har afskåret os fra

i det store og hele fornuftige regler der gælder i forhold til borgere fra tredjelande det ansvar synes jeg også ordføreren skulle tage på sig tak

andre har været inde på synes vi også at det er forargeligt at så mange

at når man har gæld også til det offentlige

skal stilles til de udenlandske studerende som kommer til danmark

i at problemstillingen er vigtig og relevant

gode argumenter

initiativer som er gået i gang eller rettere

men man gør det så på en måde hvor man ikke kommer i konflikt

er der jo efter vores mening

der kan være tilfælde

det store crash i forhold til eu det vil jeg slet ikke udelukke at der kan være men det er ikke her man skal gøre det at bruge udtrykket nødret er jo fuldstændig ved siden af

der også mange danske studerende der skylder i udlandet

meget stor su gæld i danmark men det er jo primært danskere som skylder i forhold til det offentlige så derfor

for det her forslag men

ja der er nogle initiativer som muligvis engang

beskrivelsen står at det er

har meget lange udsigter hvorfor skal vi være så bange for at sige til eu at det her bare ikke er i orden så derfor

som har gæld i forhold til

ikke hjælpe noget at et enkelt land nu lige pludselig

her store crash i forhold til eu retten

ikke tilhængere af og som sagt synes vi det er udmærket at regeringen

su lån som de så kommer her til danmark og ikke betaler

at vi skal gå ind og få lavet en aftale med de lande for de er sikkert meget interesserede i at lave aftalen så kan vi hjælpe dem med at få deres

kan hjælpe os med at vi får vores

jeg synes ikke det er en begrundelse for at sige at det er et kæmpe crash det er jo et spørgsmål om at sige at

ikke på kant med eu hvis det er det man er bange for nemlig

værktøj så hvorfor ikke bare støtte den

er det jo også størsteparten af gælden

fra tredjelande så hvorfor ikke bare støtte den del det kan være at vi kan lave en fornuftig beretning i udvalget så vi kan give regeringen et rigtig effektivt værktøj at have med

nogen ordfører for konservative så

en overraskelse da jeg i aftes kunne se i pressen at regeringen havde lavet en plan

su gæld i udlandet det var ikke sådan at jeg som ministeren

har her i eftermiddag så det er da absolut glædeligt

var jo at vi ikke havde en oplevelse af at man kunne gøre noget

så vi får vi får to spor og det er jo godt

hvis det ene spor blokeres har vi det andet at køre på inden for det ene spor det nationale spor

på i forvejen men det skal ikke være nogen hindring for det

bruge udenlandske inkassofirmaer og tvangsinddrivelse gennem retssager i danmark og som efterfølgende skal danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i andre eu lande og det er selvfølgelig også et forsøg værd at lave nogle pilotprojekter på det

det følger af su lånebetingelserne at su lån forfalder til omgående indfrielse hvis låntager flytter til udlandet og ikke giver oplysning om en ny adresse

sige hvor man rejser hen så vi kan få pengene kradset ind så

spor spor to det lyder næsten som et vigespor første punkt er nordisk samarbejde og vil sige aftaler med de andre nordiske lande

fordi det er de lande der sammen med de nordiske lande har flest statsborgere med misligholdt su gæld det er også rigtig fint

det håber jeg da man kan gøre relativt hurtigt det tredje og sidste punkt i spor to er så et nyt eu redskab og det lyder måske lidt mere tungt

lidt mere op ad bakke jeg har ikke indtryk af

eu systemet hidtil har været særlig imødekommende

og det er naturligvis godt at regeringen gør noget men som der også bliver skrevet i forordet

er der desværre ingen nemme løsninger og flere af initiativerne kommer til at tage tid det er nok rigtigt så min konklusion her i dag er at jeg glæder mig over regeringens tiltag

at det vil være en god idé at stoppe for nye lån det kunne så give os tid til at få afprøvet alle tiltagene der er jo gældsposter nok at øve sig på

vi lukke op igen når vi har fået helt styr på hvor de to spor fører os hen med det vil jeg sige mange tak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

folketingets næste møde afholdes tirsdag den syvogtyvende februar to tusind og atten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside